er afsluttet for stemte en hundrede og otte

til vedtagelse nummer v nitten af fru pia adelsteen maja panduro erling bonnesen carsten bach emrah tuncer

er afsluttet for stemte en og halvfems

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v tyve af maria reumert gjerding

og lisbeth bech poulsen bortfaldet

sådan statsborgerskab og når man ser

og for at være her jeg synes også vi skal anerkende dem

selvfølgelig er at regne for danske

at banke udviklingen tilbage og afskaffe den mulighed

at og som har bestået folkeskolens afgangsprøve

venstre og dansk folkeparti stemmer i udlændingepolitikken

det er symbolpolitik

for socialdemokraterne lige nu jeg håber jeg tager fejl hvis der

at socialdemokraterne stemmer for

man kan ændre det det bliver ændret i den politiske aftale som danner grundlag for det cirkulære

i øvrigt skal førstebehandle senere nemlig lov om tildeling af dansk indfødsret derfor er det ikke muligt til det her lovforslag

ændringsforslag og derfor har vi

hos de aftaleparter vi har indgået sådan en politisk aftale med

at ændre i den politiske aftale men det er der desværre ikke derfor har vi skrevet i betænkningsbidraget at vi

dispensation eller man skal kunne undlade at bestå indfødsretsprøven for alle os der sidder i indfødsretsudvalget giver det her nok mening men for alle jer andre

har sat jer ind i det kan det godt virke lidt kompliceret men det er det der er udgangspunktet det var ændringsforslaget årsagen til at vi stemmer ja til

tre og halvtreds b det relevante her er jo l tre og halvtreds a er at vi

de mennesker der er her og som er tyrkiske amerikanske eller kinesiske statsborgere skal kunne få deres danske statsborgerskab per automatik vi mener de skal søge om det på lige fod

det enkelte element der handler om indfødsretsprøven er vi tilhænger af at såfremt man har bestået folkeskolens afgangsprøve

deltage i indfødsretsprøven det betyder jo ikke at det er det samme som at man skal kunne få

det argument vi havde om at det betød at den her gruppe end ikke blev sikkerhedsgodkendt af pet

prellede fuldstændig af på den daværende regering

ja så var der et statsborgerskab nærmest per automatik

socialdemokraterne og regeringen i dag ser ens på det spørgsmål

det var muligt at få også fru lotte rod og alle andre til at

mildt psykisk eller fysisk pres eller andet at skulle bestå en indfødsretsprøve

der er en bog man kan læse og hvem ved måske lærer man noget om sit fædreland sin kultur sin historie det er jo ikke fordi vi udøver skade skade på nogen

læse det pensum op og lære lidt mere om vores land og vores kultur så det er altså bare en indfødsretsprøve som er forholdsvis nem at bestå og med den i hånden kan man da være endnu mere stolt over at man nu har fået et dansk statsborgerskab så det er en lille appel jeg er bange for at den falder på klippegrund om

det er altså et spørgsmål om en prøve som er forholdsvis nem at bestå og som kræver at man har læst et pensum

helt enige men det har jo som herre mattias tesfaye så glimrende redegjorde for

børn og unge der vokser

i danmark fysisk men som mentalt ikke er i danmark som orienterer sig imod forældrenes hjemland

ikke går i dansk folkeskole men måske i en

der er altså desværre

velintegrerede det er da en kæmpe udfordring men jeg er helt sikker på at vi godt kan få forklaret at vi jo ikke

men vi tror at du måske skal op til en indfødsretsprøve og du skal op til en indfødsretsprøve og resten behøver ikke

venstrefløjen og de radikale gerne vil uddele statsborgerskaber i lange baner det er jo

som det har været men vi siger bare at der skal stilles krav og det skylder

ikke kun i forhold til de folk det angår for jeg mener det er godt at man stiller krav

søreme også for ikke

skabe et parallelsamfund af statsborgere som overhovedet ikke er integreret i det danske samfund og som måske aldrig bliver det så derfor er

her lovforslag en sikring af at de folk der

statsborgerskab faktisk kan tale dansk og tale et forståeligt dansk

statsborgerskab per erklæring vi mener at det er helt afgørende at man sikrer sig at de mennesker man giver et statsborgerskab

kan det danske sprog

rose aftaleparterne og jeg rose

radikale og alternativet søreme lære noget

statsborgerskab faktisk kan det danske sprog og ved noget om danmark

fru ulla sandbæk ikke stiller de krav

hvis det stod til fru

mennesker der kom til danmark statsborgerskab

efterkommere en bjørnetjeneste

man kører videre ad det spor som bare

nogle særlige krav der skal diskrimineres i forhold til den gruppe fint nok og det

at de skal kunne tale dansk på et niende klassesniveau

vide en masse om kongerækken og forskellige andre ting

dansk statsborgerskab hvorfor er det kun dem der kommer hertil eller ikke engang kommer

bedsteforældre er kommet hertil

når jeg siger med hensyn til alternativet at at de bare vil dele statsborgerskaber ud

kunne jeg sige det samme til enhedslisten jeg har aldrig nogen sinde

eneste forslag til at stille nogle krav

om at man skal have statsborgerskab og at vi skal

i stedet for at optræde som julemanden

niende klasseniveau og kunne kongerækken og hvad

sætter man sig ned med en lærebog og forbereder sig og så går man op til eksamen ligesom herre

det er egentlig så enkelt og så forbereder man sig på eksamen

afsluttet for stemte seks og firs imod stemte fire og tyve

da det ikke er tilfældet

her vælger regeringen så med et borgerligt flertal at danmark skal gå den anden vej det er altså ikke nogen begavet lovgivning

tre og tredive § tyve spørgsmål

få hevet et sammenhængende argument ud af regeringen

store dele af lovgivningen om kønsopdelt lønstatistik tilbage

ligestillingsmæssige konsekvenser men hvad gevinsten skulle være står altså i det uvisse jeg ser det her

som ét stort attentatforsøg på ligelønskampen i danmark og jeg mener at det

forklare hende hvorfor det er at hun er sytten procent mindre værd i løn end

vi har stillet et ændringsforslag som skal afhjælpe nogle af de værste skader ved det her lovforslag og det er det vi skal behandle og have til afstemning lige om lidt i det ændringsforslag

kræver vi at virksomheder som i forvejen får udleveret

deler deres viden med medarbejderrepræsentanterne for hvis man skal have en fornuftig samtale på den enkelte virksomhed om

et eventuelt løngab på virksomheden kræver det naturligvis at både arbejdsgivere og lønmodtagere har informationerne

det kun er arbejdsgiverne der har informationerne og så kan lønmodtagerne hvis de er heldige få adgang til informationerne så derfor

til at dele relevant information med

at man på den enkelte virksomhed kan få en sund og fornuftig diskussion

kan løse problemerne lokalt på den enkelte virksomhed

en del af en sund virksomhedskultur

man på den enkelte arbejdsplads har en åben dialog om eventuelle problemer på virksomheden

interessere sig for arbejdsgiverne og frygten for

kan blive tvunget til at leve efter ligelønsloven så stil nu det andet spørgsmål fru jane heitmann

lidt mere for lønmodtagerne for det

det handler om det handler om at sikre

de borgerlige partier og regeringen har gang i her

er rigtig glad for at det er lykkedes fem partier at blive enige om et fælles betænkningsbidrag til det her lovforslag ligesom vi også havde et fælles betænkningsbidrag

kørt træt i sine egne selvmodsigelser at vi så kan få rullet de forringelser tilbage som de borgerlige lægger op til her og en selvmodsigelse af de helt store dimensioner

i det her lovforslag og i hele argumentationen

går ind for ligestilling og ligeløn men det er svært at stå de tirader og de møder igennem når man fremlægger lovforslag der fuldstændig bevidst forringer mulighederne for at kæmpe for ligeløn i det her land lad mig lige friske op hvad konsekvenserne er af det her lovforslag og hvorfor

socialdemokraterne stiller deres ændringsforslag konsekvensen vil være

lønmodtagere ikke længere vil være omfattet af regler om udarbejdelse af ligelønsstatistik det statistikredskab der skal bruges

hvordan det kommer til at gå med ligelønnen fremover

mister en stribe rettigheder de mister retten til at blive informeret om at de er omfattet af reglerne de mister retten til at få udleveret lønstatistikken de mister retten til at få

samtidig bliver muligheden for at dele statistikken med kollegaerne og bredere ud i samfundet begrænset hvis arbejdsgiverne afleverer statistikken i al fortrolighed i samarbejdsudvalget de fleste af regeringens argumenter er

argument vi skal beskæftige os med

vi har fået dokumenteret at alle virksomheder skal gøre det samme som de gør i dag nemlig sende lønoplysninger ind til danmarks statistik så der er ikke lettet nogen byrde

regeringen vil lette virksomhederne for det

noget så forsigtigt og uskyldigt som en drøftelse men alligevel en ret til at få en sådan drøftelse med ledelsen

regeringen og de blå partier nu vil fjerne

at konkludere at der bag alle tiraderne om at vi skal have noget mere ligeløn i det her land ligger en indgroet modvilje

hvis det betyder at lønmodtagerne skal

selvfølgelig kommer ligeløn til at koste nogle penge der er tusindvis af kvindelige lønmodtagere i det her land

deres løn så vi kan se hinanden i øjnene

som findes i dag jeg håber at mine ord alligevel har gjort et vist indtryk

det er også fuldstændig underordnet det handler om at lønmodtagerne har en ret som man nu vil tage fra dem

det giver et langt bedre samarbejde på en arbejdsplads og der er samarbejdet mellem mænd og kvinder jo da af stor betydning så

side af salen ja så kunne man jo få den mistanke at de måske er bange for at der gemmer sig en hel del ligelønsproblematikker rundtomkring som man nødig vil have afdækket

der er åbenbart gået kludder i clearingerne vi tager en

afstemningen er afsluttet for stemte fire og halvtreds imod stemte

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer to stillet og tiltrådt af det samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre og fire tiltrådt af udvalget det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

danskere fra socialdemokraternes side vil jeg godt sige varmt tillykke vi glæder os til at dele både statsborgerskabets pligter og rettigheder med jer alle sammen danskere kommer i mange farver vi er efterhånden et multietnisk samfund

ikke godt det er heller ikke dårligt det er bare sådan det er man skal ikke tro på en bestemt gud for at være dansker man skal heller ikke spise noget specielt eller klæde sig i noget specielt tøj eller på anden måde være eller føle eller tro noget specielt men man skal kunne noget specielt man skal kunne dansk fordi danskere snakker dansk sammen og man skal ville noget specielt nemlig overholde og respektere den danske grundlov alt det sagde jeg også da vi i efteråret tildelte statsborgerskab men siden efteråret har danmark og folketinget været igennem en omfattende debat om dansk asyl og integrationspolitik og derfor vil

der nu også bliver statsborgere jeg siger det her fra talerstolen fordi jeg har erfaret at mange af jer følger med i debatten det land vi sammen lever i og som i nu alle sammen får stemmeret i står som bekendt midt i en vigtig diskussion om hvordan vi skal bevare sammenhængskraften og velfærdsstaten på den ene side samtidig med at vi lever op til vores

skal blive integreret i vores fællesskab at integrere mennesker fra fremmede kulturer i et skandinavisk velfærdssamfund har vist sig sværere og dyrere og med flere kulturelle konflikter end de fleste havde forestillet sig min egen far for eksempel faldt aldrig til ro i danmark jeg har selv oplevet på nærmeste hold hvor svært det kan være at omplante et menneske fra den ene kultur til den anden kultur binder os nok stærkere end de fleste af os erkender min far endte med at rejse hjem da han fik muligheden der er rigeligt af den slags ulykkelige historier om fejlslagen integration

er også det modsatte dagens lovforslag skulle gerne være

og tres eksempler på det modsatte mange af jer er selve eksemplet på at det godt kan lade sig gøre at vi godt kan klare de udfordringer danmark står midt i nu jeg vil derfor godt bede jer om at blande jer i diskussionen med jeres kollegaer med jeres naboer

fortælle om jeres vej hertil

hvordan i lærte dansk hvordan i fik et job

ikke kun jeres ret at være med til at bestemme over danmark

også jeres pligt at tilføre de fælles diskussioner jeres egne erfaringer afslutningsvis vil jeg gerne endnu en gang sige tillykke til alle

der har knoklet for at jeres navne står på det her lovforslag jeg håber vi ses til statsborgerskabsdagen

lempelige regler som den gamle regering

som blev indført i oktober to tusind og femten som følge af en aftale som vi i dansk folkeparti

sammen med socialdemokratiet liberal alliance de konservative og regeringen

klart at vi står ved de aftaler som vi indgår men jeg vil mene at der er syv hundrede og tyve på lovforslaget som får statsborgerskab efter

meget mere lempelige regler som den gamle regering stod fadder til

hertil kommer at mange af de personer som får statsborgerskab efter de gamle regler har fået statsborgerskab via dispensation det vil sige at en hel del af dem har fået dispensation fra sprogkravet og

taler dansk eller i hvert fald taler meget dårligt dansk

vi har hele tiden været tro mod vores eget synspunkt og det er at de folk

kan dansk og er ordentligt integreret vi mener det må være en klokkeklar forudsætning at personer der erhverver statsborgerskab selvfølgelig kan tale ordentligt dansk

med til at der skabes parallelsamfund

meget dårligt dansk og måske aldrig bliver integreret

danske samfund de historier er der faktisk nok af tag ud til gellerupparken hvor jeg selv boede

og andre steder vi kan simpelt hen ikke være bekendt

fire og lempe på det forhold at folk skal være ordentlig integreret for at få statsborgerskab og hvorfor i grunden

det er sådan inden for politik

vore oldebørn og så videre

for generationskontrakt mellem os i dag og vore efterkommere

at tænke fremtiden med når vi træffer politiske valg

hvilke vilkår vore efterkommere kommer til at vokse op under og hvordan samfundet ser ud om tyve tredive fyrre og halvtreds år

vi tildeler statsborgerskab det forhold at vi giver statsborgerskab til folk der ikke kan dansk eller måske taler rigtig dårligt dansk og aldrig bliver integreret i det danske samfund får selvfølgelig konsekvenser for os nu jo vist men så sandelig også for dem der kommer efter os

der kommer til at betale den helt store regning for den dårlige integration og for de parallelsamfund som er blevet skabt som følge af den ulyksalige flygtningelov fra nitten tre og firs det er utrolig nemt bare at

radikale og i alternativet

og kan så i øvrigt sole sig i pressens blitzlys og gå for at være rigtig tolerant og næstekærlig mens man sender de virkelige problemer videre til

de kan så slås med de problemer som vi har sendt videre til dem

var vores opgave voksen

vi ville utrolig gerne stemme ja til det her forslag fordi der trods alt er elleve

aftale men

de gamle betingelser

og måske ikke kan tale dansk eller i hvert fald taler dårligt dansk så kan vi ikke stemme for det her lovforslag

hvor vi kan se vittighedstegninger som ikke er særlig vittige

skriver her i dag hvor vi altså giver statsborgerskab til

en og tres ansøgere og otte hundrede og fire og halvtreds medfølgende børn altså i alt to tusind syv hundrede og femten mennesker primært fra

med til billedet og viser jo at det billede der bliver tegnet af danmark lige nu er højst urimeligt det er sådan normalt at vi fremsætter to lovforslag et hvert halve år om indfødsrets meddelelse her i folketinget

er et ekstraordinært lovforslag som vi har puttet ind netop for at minimere ventetiden for en række ansøgere som ellers ville have skullet vente helt frem til

nye indfødsretsaftale betyder at

der er en gruppe mennesker som i forbindelse med folketingsvalget

en tilkendegivelse om at de kunne forvente at blive optaget

på lovforslaget og så skal de så have behandlet

deres sag på ny og der er så en skillelinje om det bliver efter de nye eller de gamle regler det er

otte hundrede og fire og halvtreds medfølgende børn der altså får indfødsret sammen med deres forældre

vi sikrer os ved at behandle lovforslaget her og nu at der ikke er nogen der kommer i klemme mellem de nye og de gamle retningslinjer vi sikrer os også at vi minimerer

dansk statsborgerskab bliver behandlet ud fra de nye

er jo noget der er af stor betydning både for den enkelte ansøger men altså også for det danske samfund

krav til ansøgerne vi stiller også krav til os selv da vi også må gøre vores yderste for at sikre at sagsbehandlingen er grundig og af høj kvalitet

regeringen er sammen med aftaleparterne enige om at proceduren i forbindelse med dispensationssager skal optimeres

derudover skal de lægefaglige diagnoser styrkes i forbindelse med behandlingen af ansøgninger og kvaliteten

danskuddannelserne skal ligeledes være i højsædet i højsædet med aftalen er der skabt klare retningslinjer for hvad der reelt stilles af krav til de mennesker der ønsker at opnå dansk indfødsret eller

ikke nogen hemmelighed at vi har skruet lidt op for ambitionsniveauet hvilket jo også er kommet til udtryk i de nye retningslinjer kravet om ansøgernes danskfærdigheder er blevet højnet så ansøgerne fremover

skal kunne dokumentere at vedkommende har bestået prøven i dansk tre og ikke som hidtil kun i dansk to og så skal man også have bestået en indfødsretsprøve enten den nye eller afhængig af ansøgningstidspunktet den gamle

er der kravet om selvforsørgelse som jeg ikke kan understrege nok

forsørge sig selv når man kan og derfor stiller vi krav om at ansøgeren altså skal have været selvforsørgende i fire en halv år ud af de seneste fem år

vi også valgt at forlænge de såkaldte karenstider med halvtreds

som medfører en karensperiode

skal vente endnu længere før de får mulighed for at ansøge om

dansk statsborgerskab det er rimelige og fornuftige krav

sige et varmt tillykke til de mange medborgere som med et tryk på den grønne knap ved tredjebehandlingen bliver danske statsborgere velkommen til jer alle sammen og jeg glæder mig til at hilse på i hvert fald nogle af jer

den praksis der var i fire år og som blev vedtaget af den

statsborgerskab til en lang række personer som egentlig ikke opfyldte kriterierne og som ville blive meget vanskelige

at det i bund og grund var uansvarligt

at der var en række personer der fik brev om at de var optaget på det her lovforslag

de selvfølgelig behandlet efter de gamle regler og er ikke

genbehandling det er udtryk for at man sådan set kan regne med at en offentlig myndighed i danmark der sender et signal om

at vi har landet den forholdsvis vanskelige sag sådan at

nogle mennesker har kunnet føle og så det at vi

har indført nye regler som er betydelig mere ansvarlige

statsborgerskab faktisk er

et bredt flertal i folketinget har vedtaget nye regler

betyder at der stilles skrappere krav

på det her område der gør det mere sandsynligt

lykkelig udgang på integrationen end det har været muligt før

selvfølgelig stemmer for det her lovforslag og at vi samtidig byder velkommen til alle på det her lovforslag både efter de gamle og nye regler og ønsker dem velkommen i danmark som nye statsborgere

og justitsministeriet kan ikke give tilsagn om statsborgerskab hvis justitsministeriet

det være i strid med grundloven fordi der i grundlovens § fire og fyrre står at statsborgerskab eller indfødsret tildeles ved lov det vil sige at det er folketinget

at det altså er noget vrøvl at sige at der er

tilsagn om at de har fået statsborgerskab

jo nok en del af de syv hundrede og tyve som får efter de gamle regler har ordføreren ret i

hvis ikke det andet dermed var uden forbehold

valgudskrivelsen begynder at skrive et forbehold

at de har fået et tilsagn om at de er optaget på lovforslaget men

skulle flertallet så i øvrigt skifte får de

man stemmer imod vi er så en række partier der normalt bærer sådan noget igennem også selv om der har været personer

som ikke lige præcis har fået vores støtte i den enkelte sagsbehandling

har været mere end almindelig vanskelig lang og hård hvorfor det er tilfældet har den

ordfører gjort rede for altså hvorfor vi nu har et januarforslag og ikke bare et april og et oktoberforslag så det vil jeg ikke komme ind på igen men jeg mener at det er dejligt at trods de politiske uenigheder vi har her i salen om hvilke kriterier som bør gælde for

alligevel godt at ansøgerne kan vide at deres ansøgning bliver bedømt ud fra retningslinjer der gælder på det tidspunkt

de søger så de ved hvilke krav de skal opfylde

målrette deres indsats efter det der siger jeg selvfølgelig især tak til liberal alliance som sørgede for at det kunne ske der står i grundloven at indfødsret skal tildeles ved lov

vi har opført navnene på en række mennesker på et lovforslag og nu vedtager vi ved lov at de bliver danske statsborgere

i grundloven noget som helst om hvilke kriterier vi skal bruge for at opføre navnene ansøgere til statsborgerskab på et sådant lovforslag i indfødsretsudvalget stemmer vi om hvem der af forskellige grunde skal opnå dispensation fra de almindelige krav der er nogle retningslinjer ja men de bliver fortolket vidt forskelligt af udvalgets medlemmer det betyder i realiteten at det kan være op til et enkelt medlems vurdering om en ansøger bliver dansk statsborger eller ej det undrede mig meget da jeg som nyt medlem trådte ind i indfødsretsudvalget det føltes dybt uretfærdigt for nylig kunne vi i pressen læse om to brødre med nøjagtig den samme svære diagnose der søgte dispensation

således kan en ansøger ved større eller mindre tilfældighed opnå dispensation fra et eller flere krav og derved opnå dansk statsborgerskab og blive en ligeværdig borger i det danske samfund med de demokratiske rettigheder der følger med en anden ansøger med en fuldstændig sammenlignelig dispensationsansøgning kan ved større eller mindre tilfældighed samtidig blive nægtet dispensation fra kravene og således være

til at leve sit videre liv uden mulighed for at blive en rigtig del af det land som han eller hun betragter som sit dette beror altså alene på en tilfældighed ingen regler forhindrer disse tilfældigheder i at forekomme men en sådan vilkårlighed er ikke et retssamfund og et folketing værdigt ansøgerne er også helt uagtet udvalgsmedlemmernes retfærdighedssans fuldstændig

idet han eller hun ikke har en chance for at vide hvilke kriterier der ligger til grund for afgørelsen der træffes i udvalget jeg vil nu mene at der faktisk er en mulighed for at sikre langt større retssikkerhed også i forbindelse med dispensationssager og jeg håber at vi i udvalget får rejst en debat om hvordan vi sikrer en bedre og mere retfærdig håndtering af disse sager i fremtiden det vil alternativet gerne medvirke til foreløbig har et mindretal i udvalget bedt om at vi kan få eksperter til at fortolke om grundloven virkelig kræver at udvalget tager individuel stilling til alle dispensationsansøgninger jeg vil slutte af med endnu et varmt tillykke til alle de

alternativet stemmer for

statsborgerskab det er bare lige for at få

i indfødsretsudvalget og alt

med indfødsret at gøre hviler på vilkårligheder

stemmer det igennem sådan er

og væk med de mange dispensationer

jeg så gerne

blev behandlet meget mere nærgående sådan som man gjorde

et medlem i udvalget kan tildele dispensation som alle andre nejsigere

abbas gladsaxe hanaa rashid abboud skive khalil mahmoud abdalla roskilde

vi med det her lovforslag tildeler dansk statsborgerskab

er det for at minde om at det handler om mennesker den danske debat har igennem de senere måneder næsten udelukkende handlet om tal

er der et rigtigt menneske af kød og blod som får afgjort sin skæbne det er noget særligt at være dansk statsborger det er noget særligt at blive dansk statsborger der er regler for hvad man skal leve op til for at

som de gør

en og tres mennesker en del af vores fællesskab og det vil jeg gerne ønske tillykke med

måske ikke så meget grund til at sige tillykke til os som samfund

på det her lovforslag

mennesker som allerede sidste år fik besked om at de vil blive danske statsborgere men så kom fru

til som minister og krævede at sagerne skulle gå om det krænker retsfølelsen for som herre leif mikkelsen lige sagde så skal man kunne regne med det offentlige der er politisk anstændighed og det vil jeg gerne sige tak til liberal alliance for at i holdt fast i fremover skal mennesker der ønsker dansk statsborgerskab leve op til de regler som de borgerlige partier og socialdemokraterne aftalte med hinanden i efteråret det betyder at mennesker fremover skal svare rigtigt på historiske spørgsmål om danmark

at en femtedel af danskerne

bestå en danskprøve som svarer til det man skal kunne på en mellemlang eller lang videregående uddannelse

mit hoved at socialdemokraterne som ellers plejer at være landets arbejderparti står bag det så er der selve måden vi behandler ansøgningerne på i indfødsretsudvalget

et svigt af retssikkerheden og det strider mod den ligebehandling som ellers for mig er en grundlæggende dansk værdi i mine øjne hører det fortiden til at enkelte folketingsmedlemmer sidder og siger ja og nej til ansøgere helt uden begrundelse og helt uden chance for den enkelte for at få en begrundelse det kan og skal vi gøre bedre i radikale venstre arbejder vi for at alle der lever op til reglerne skal have statsborgerskab

som et flertal efterlader uden retssikkerhed

fortsætte med at kæmpe for et mere retfærdigt

statsborgerskab til amal og amir og hanaa tillykke og jeg glæder mig til at se mange af

vi har også et ansvar over for vores samfund i forhold til hvem der bliver statsborgere og det er det der er hele diskussionen

der er på det her lovforslag bliver stemt igennem af et politisk flertal for det er faktisk det samme som sker i indfødsretsudvalget det er helt det samme der sker der vedtager man om man skal give

nummer tolv og nummer to og tyve

nogen som helst form for begrundelse det det krænker min retsfølelse og det er

skal sætte på lovforslaget og så har indfødsretskontoret mulighed for

og det er jo så en politisk vurdering det kan være de mangler to dage i deres beskæftigelseskrav eller det kan være

synes at lige præcis den lovovertrædelse skal gøre at de ikke skal komme på lovforslaget jeg kunne godt frygte at hvis man kun havde retningslinjer og ingen muligheder for en politisk vurdering

resultatet være et meget mere rigidt system og

som jo ellers ønsker at flere skal have statsborgerskab

for gode varer så min pointe vil være at så må vi da sørge for at stille tydeligere krav til hvad det er for nogle erklæringer der skal til

at det ikke behøver at være politikere

overhovedet ingen forstand har på den slags diagnoser som skal sidde og læse papirerne og sidde og kigge på om det er en god nok forklaring på at man ikke er selvforsørgende eller at man ikke kunne gå op

at en langt større del af dispensationerne kan gives automatisk og at det kun skal være i de tilfælde hvor der er tvivl

en af gevinsterne ved den politiske aftale der

før jul jeg er med på at vi er uenige i det politiske indhold men en af gevinsterne i den aftale er sådan set at

markant færre men igen kan jeg spørge om det samme som

i mit første spørgsmål nemlig når man indskrænker dispensationsmulighederne at bundlinjen

et spørgsmål om at tjekke om man lever op til lovgivningen eller ej frem for at skulle lave en sagsbehandling som den vi

spørgsmål om at vi skal indskrænke mulighederne det er et spørgsmål om at skabe retssikkerhed ved at have tydeligere principper så indfødsretsudvalget ikke skal ind over

hvor salen deler sig her i folketinget

flertal og vi har godt nok

flertal som tager opgaven seriøst og vi gennemgår faktisk hver enkelt sag

i dag er det helt rigtigt at det afhænger meget af at vi foretager en seriøs sagsbehandling for

en reel sagsbehandling det kan man så konstatere

alvorlige ændringer af det her

femten egentlig godt alligevel kunne have lært dansk

vurdere at nummer sytten egentlig godt

hvis vi er uenige om

om posttraumatisk stress syndrom er for dårlige

vurdering men det giver ingen mening at tro at vi som politikere kan vurdere

at det handler om mennesker

det bør man dog tage mere seriøst

bør føre til alvorlige overvejelser om

eller psykolog jeg er politiker og det er derfor jeg ønsker at vi får et system med retfærdighed og ikke et system hvor som nu afhænger af

jeg på roskilde festival sammen med en god ven

så kommet en ny minister til og jeg tror sådan set

uanset hvilken minister det havde været fra venstre regeringen og mig meget nervøst jakob betyder det her så at jeg ikke bliver dansker alligevel så sagde jeg til ham nej det er jeg faktisk overbevist om

han fik så også dansk statsborgerskab

usandsynlig mange mails beskeder og facebook messenger beskeder

er jeg ikke dansker og det er selv om mennesker

arbejder uddanner sig går i skole og er aktive i det frivillige foreningsliv så

i er danskere og i fortjener det bevis

vi synes faktisk det er fair nok at man skal kunne dansk på et vist niveau vi synes det er mere end fair at man ikke begår kriminalitet hvis man vil være dansker vi synes det er mere end fair at man

bo i landet vi synes det er mere end fair at man skal være selvforsørgende

for eksempel er syg eller nogle andre ting som også kunne ramme os andre danskere der gør at

det også fair nok at der er dispensationsmuligheder men der er jo krav og det har den her del af folketingssalen hvis

skal undlade den der mudderkastningskamp jo også altid ment at der skal være det skal jo ikke bare være sådan

vi stiller også krav og dem lever en række mennesker

bare sige et stort tillykke jeg glæder mig til

i i sin tid

i to tusind og tretten men jeg bliver bare nødt til at sige at jeg aldrig

var gået ind og taget ansvar hvis det ikke havde været på grund af dansk folkeparti eller den blå blok i nullerne

modtage dansk statsborgerskab at man skulle leve op til nogle ting at man skulle kunne det danske sprog at man skulle kunne orientere sig i det danske samfund

så diskutere i lang tid men men mudderkastningen er der selvfølgelig fordi der er en del af folketinget som ikke vil tage ansvar i den her sag og

når det er sådan

sf sidder til gruppemøder og diskuterer

for at komme ind i danmark så er det vigtigt for os at man skal kunne det danske sprog det er vigtigt for

kriminalitet det er vigtigt for os at man kan være selvforsørgende hvad dansk folkeparti så har ment i nullerne og før nullerne

heller ikke et skridt over mod dansk folkeparti

danskprøve tre som er på et urimelig hårdt niveau

oldgamle indfødsretsprøve

nødvendige for at man kan få dansk statsborgerskab der er jeg mere optaget af sprog og af om man kan

synes det er fair nok at man bliver dansker hvis man kan danskprøve to for det er faktisk et niveau som mange danskere kun kan

en god medborger selv om man kun kan dansk på danskprøve to niveau så hvis det kan lykkes os at få det ned på det niveau igen hvor det er rimeligt så ja så vil vi meget gerne tilslutte

niveauerne for det her er og det er altså ikke bare niende klasse det er der forskellige holdninger til

danskprøve tre kan man begå sig på de mellemlange eller videregående uddannelser jeg har bare den holdning

boliger af god kvalitet vi har taget mange vigtige initiativer da vi sad i regering

satte blandt andet gang i renoveringen af

og femogtyvetusind almennyttige boliger for vi mener det når vi siger

arbejde for en velfungerende almen boligsektor boligsektor

kommunerne har siden to tusind og tolv haft fornuftige vilkår til at bygge almennyttige boliger

fordi den tidligere regering med et bredt flertal her i folketinget nedsatte den kommunale grundkapital

til ti procent

blevet billigere for kommunerne at opføre

boliger det er en god idé vi ved det virker og det er et velkendt håndtag

drejet på mange gange for at regulere aktiviteten i den almennyttige boligsektor ved udgangen af to tusind og seksten

derfor er det positivt at regeringen har taget initiativ til at fortsætte en god ordning

to år samtidig forlænges niveauet for kapitaltilskud til

private leverandører af friplejeboliger private leverandører af friplejeboliger skal i dag stille med et kapitaltilskud på ti

god mening at videreføre det nuværende niveau det vil give kommunerne en god mulighed for at fortsætte og føre en aktiv boligpolitik

desuden flere muligheder for at investere i lavenergiboliger fremover vil nybyggeri nybyggeri skulle leve op til energikravene fra to tusind og femten

kan frivilligt bruge energiklasse to tusind og tyve

samtidig holdes der fast

huslejestigningen som lejerne vil få som minimum skal opvejes af det

på energirenoveringen det er sund fornuft og på samme tid rimelige vilkår for lejerne og godt for miljøet og klimaet lovforslaget betyder også en ændring af sammensætningen af bestyrelsen i center for boligsocial udvikling socialdemokraterne

det er klogt at indsætte en repræsentant for beskæftigelsesministeriet som det foreslås det er bestemt

fornuftigt fornuftigt at tænke beskæftigelsespolitikken ind i den boligsociale udvikling

i danmark er godt tjent med lovforslaget

at skabe gode vilkår for at bygge og bo i almene boliger

to tusind og atten det sker som et led i aftalen om kommunernes økonomi for to tusind og seksten hvor regeringen og kl er blevet enige om at forlænge nedsættelsen af den kommunale grundkapital fra fjorten til ti procent med to år for det andet indebærer lovforslaget et forhøjet krav til den energistandard der som minimum skal opnås i forbindelse med totaløkonomiske merinvesteringer i almene boliger dertil skal beboerbetalingsprocenten fastsættes årligt

indebærer dette lovforslag at et af bestyrelsesmedlemmerne

i center for boligsocial udvikling fremadrettet udpeges efter indstilling fra beskæftigelsesministeren grundlæggende

vil det her lovforslag blandt andet gøre det billigere for kommunerne at opføre almene boliger derudover vil forslaget skærpe kravet til totaløkonomiske merinvesteringer så det fortsat er muligt at opføre almene boliger af en bedre energistandard end den som bygningsreglementet kræver i dag på den baggrund støtter venstre naturligvis

stadig var lavkonjunktur i økonomien

det blev anset som

at bidrage til at styrke beskæftigelsen i i byggeriet med

tiltag den situation er vi ikke i i dag der er ikke problemer med beskæftigelsen i byggeriet

derfor ingen grund til at vi skal

som kommunerne skal bidrage med til nye almennyttige boliger sådan at den fortsat er på ti procent og ikke de normale fjorten procent det er et sundt princip at kommuner som er med til at beslutte sammen med de almennyttige boligforeninger at der skal bygges nye almennyttige boliger også påtager sig en del af ansvaret for den beslutning og ikke kan vælte meget store dele af de økonomiske konsekvenser af det

derfor ønsker vi at det skal vende tilbage til de fjorten procent

nogle udmærkede justeringer af forudsætningerne for merinvesteringer ved bedre isolering og bedre energimærkning af boligerne den del af lovforslaget

er væsentlig bedre end det generelle niveau derudover ændres sammensætningen af center for boligsocial udviklings bestyrelse så der undgås en dobbeltrepræsentation det er rigtig positivt synes vi i alternativet at regeringen ønsker at videreføre den

det kan vi kun bakke op om det giver

i forhold til at skaffe nogle

boliger med en rimelig husleje videreudviklingen af tilladelserne til totaløkonomiske merinvesteringer over maksimumsbeløbet for at sætte skub i

almene boliger i høj energiøkonomisk standard er vi jo decideret glade for i alternativet

at beboerbetalingens procentsats fremover fremover reguleres af ministeren synes vi også giver god mening da den faste rentesats har vist sig at have utilsigtede støtteeffekter det har vi naturligvis fuld tillid til

bliver gjort på den tryggest tænkelige måde for lejerne

betale huslejen men også til de danske familier som ikke har mange penge at gøre godt med hver måned og jo også til de hjemløse som ikke kan finde et sted de kan betale

akut at bygge almene boliger ved at staten helt ekstraordinært betaler de penge den grundkapital som kommunerne ellers skulle lægge det forslag står vi desværre noget alene med i dag førstebehandler vi så et forslag som er et skridt i den rigtige retning kommunerne og regeringen har i økonomiaftalen aftalt at de gerne vil fortsætte den midlertidige kommunale grundkapital på ti procent i stedet for fjorten procent

selv om vi altså mener at der ekstraordinært er brug for at staten overtager den kommunale grundkapital i den situation vi står i nu

med til at hæve den grønne overligger ved at gøre de almene boliger mere klimavenlige det er både godt for vores energiforbrug

for beboerne som jo med loven her får regeringens ord for at den stigende husleje som renoveringen fører med skal holde sig inden for det man sparer på energien

sådan

boligblokke i udkantsdanmark som stod tomme

er henne når vi samtidig

tror vi på at det er vigtigt at man bliver integreret i samfundet og der spiller det en rolle at der er billige boliger regeringen har

gjort det nemmere ved at indføre fattigdomsydelser som betyder at flygtninge har så få penge

endnu sværere for kommunerne

der skal placeres i en permanent bolig efter at have været i en midlertidig bolig

så jo jeg mener sådan set at der er et akut behov for nye billige boliger og jeg vil virkelig gerne rose regeringen for at gå den vej

gør det lettere for kommunen at bygge de her boliger

samtidig stilles der også forhøjede krav til energistandarderne i boligerne

vi ser sådan set meget gerne at

bygge flere billige boliger fremadrettet

være velkommen til at indkalde sf fordi det for os at se bliver en af de helt afgørende udfordringer hvis vi skal have plads til både de mange studerende der ønsker at uddanne sig hvis vi vil have plads til de mange flygtninge der kommer til landet

have plads til de mange enlige der måske ikke har råd til at bo i et hus så stor ros for at videreføre aftalen og så skal jeg på vegne af enhedslisten sige at de også bakker op

behov for at få diskuteret mere præcist

man sige overophedningen på byggemarkedet

diskuterer om vi skal sætte mere tryk på

vil gøre det billigere for kommunerne at opføre almene boliger

planlægningshorisont

konstatere støtte til at det også fremadrettet skal være muligt at opføre almene almene boliger af en bedre energistandard end krævet efter bygningsreglementet hvis det kan gøres

totaløkonomisk og uden offentlig støtte

hvis vi også fremadrettet skal have en god og tidssvarende almen boligsektor jeg ser frem til

det arbejde vi skal i gang med i

og der vil jo givetvis være nogle opklarende spørgsmål omkring lovforslaget og det stiller jeg mig selvfølgelig

for ens selvværd men det er lige så vigtigt for vores samfund det gælder selvfølgelig også når vi taler om flygtninge og udlændinge vi vil gerne have at langt flere kommer på arbejdsmarkedet end det er tilfældet i dag derfor har vi også fremsat en lang række forslag til hvordan man kan sikre den del af integrationen i danmark vi kan dog ikke støtte selv om vi er enige i intentionerne bag dette lovforslag at man indfører en integrationsydelse som den regeringen her forestiller sig

ganske lille det viser erfaringer og så tror vi for det andet at de negative konsekvenser for

vi ved fra erfaringer at

vil det medføre decideret fattigdom specielt børnefamilier vil blive ramt hårdt der vil ikke være råd til vintertøj der vil ikke være råd til

dybt kritisabelt derfor kan vi ikke støtte forslaget som det ligger vi har sagt fra starten at vi ikke er imod at diskutere ydelsesniveauer det gør vi gerne

vi har ydermere for at gøre situationen mere tolerabel for for dem som det kommer til at ramme foreslået en børnepakke hvor man altså meget specifikt hjælper børnefamilier således at de kan få råd til blandt andet at sende deres børn af sted til fritidsaktiviteter købe

forstås sådan at vi

aldrig til et konkret resultat af nogen forhandlinger eftersom vi blev smidt ud af de forhandlinger så nej jeg jeg har ikke

en flyverdragt eller støvler om vinteren at børnene kunne gå til

vi ikke engang få lov til at diskutere nogle ting som kunne

der er en lille beskæftigelseseffekt

diskutere ydelser men vi har jo ganske vanskeligt ved at gøre det hvis ikke vi må sidde med ved bordet hvor der skal foretages konkrete beslutninger fordi det er vigtigere for regeringen

fører man altså blokpolitik det er

jo bare acceptere jeg synes det er bedre for danmark hvis vi laver brede løsninger på de

modtage den nye lavere starthjælp eller integrationsydelse

og det er indlysende rimeligt fordi der naturligvis bør være forskel på danskere hvis familier har boet her i generationer

personer som kun har boet i danmark i ganske få år og

sidste år et opholdskrav for ret til uddannelseshjælp og kontanthjælp og en ny lavere ydelse for personer som ikke opfylder opholdskravet nye regler indebærer at udlændinge og desværre også i visse tilfælde om end i mindre omfang danske statsborgere skal opfylde et opholdskrav for at kunne få adgang til fuld kontanthjælp opholdskravet indebærer at man skal have opholdt sig i det danske kongerige det vil sige i rigsfællesskabet i mindst syv ud af de seneste otte år for at være berettiget til den fulde ydelse formålet med lovændringen var blandt andet at gøre det mindre attraktivt at søge asyl i danmark

ændringen også gjaldt alle dem der havde fået ophold under den tidligere regering det skete som bekendt ikke men såfremt dette lovforslag bliver vedtaget

fra juli måned som led i finanslovsaftalen for to tusind og seksten mellem regeringen liberal

det konservative folkeparti og dansk folkeparti er det blevet aftalt at udvide

efter den model som vi kender i dag udvidelsen af gruppen indebærer at både personer der allerede i dag modtager uddannelses eller kontanthjælp og personer som søger om at modtage den fremover vil modtage den lavere ydelse hvis ikke de opfylder kravet om som minimum at have opholdt sig i kongeriget i syv ud af de seneste otte år ændringen burde efter

opfattelse ikke gælde danske statsborgere

som rammes vil være nyankomne udlændinge

helt overordnet vil tjene det formål at

som jo bor og lever i danmark fristes man til at sige og altid har gjort det

lovforslaget vi betragter det som en fornuftig stramning en stramning som vi tidligere har efterlyst det skal være

at lovforslaget først træder i kraft

første april og at man begynder at nedjustere folk i ydelser den første juli

danskere al den stund at danskere ikke vil opleve at blive sprunget over i boligkøen som det jo

flygtninge har et retskrav på at få en bolig så hurtigt det overhovedet kan lade sig gøre altså en permanent bolig

der vil være større adgang til boligmarkedet for

ikke bryder os om men som er nødvendige af hensyn

videregive et samfund til kommende generationer som

hænger bare nogenlunde sammen er derfor vi har gjort det som vi har gjort

arbejdsmarkedet man skal ikke sidde parkeret på høje sociale ydelser så høje at det nogle gange slet ikke kan betale sig

får så høje sociale ydelser at der ikke er nogen særlig gevinst ved at

det vi vil ændre man skal i stedet lære dansk deltage i arbejdsmarkedet og skabe sig et netværk så man kan få en god og indbringende tid i danmark samtidig med at man bidrager til samfundet på en konstruktiv måde

indfører vi integrationsydelse for alle der bor i danmark og modtager uddannelses eller kontanthjælp men som ikke har opholdt sig i danmark de sidste syv ud af otte år det gør vi ud fra en betragtning om at det er vigtigt

udlændinge og andre et øget incitament til at komme ud på arbejdsmarkedet

skåret kraftigt i den gruppe som sidder isoleret derhjemme på overførselsindkomst og som melder sig ud af samfundet det er nemlig her parallelsamfund opstår og det er præcis det vi skal modarbejde det handler om bedre integration og det handler om at det skal kunne betale sig at arbejde kan det ikke det

vil vælge den nemme løsning og vælge arbejdslivet fra især hvis man kommer hertil fra en fremmed kultur og et fremmed land det handler om at afstemme tingene så vi får

at hvis man tager et arbejde og gør noget aktivt for sin egen integration så får man en højere indkomst og man bliver en del af det danske samfund regeringen har arbejdet sammen med et bredt flertal i folketinget for at stramme reglerne så vi får begrænset den tilstrømning

nu gælder det så om at styrke integrationen af de mange der

og ærgre mig at socialdemokratiet som ellers har støttet vores asylstramninger og set fornuften i dem tilsyneladende ikke også støtter et så centralt integrationstiltag som det her vi i venstre er meget enige i at integrationsydelsen som den blev vedtaget i efteråret naturligvis også skal gælde for herboende som ikke har opholdt sig i danmark de sidste syv ud af otte år og derfor

vil være når man nu halverer

der så kommet flere flygtninge ud i udsatte boligområder eller vil der

være permanent på sociale ydelser og derfor

er det et problem nej det skal de ikke de skal ud og have sig et arbejde som jeg sagde i min tale hvis jeg kom hertil fra et fjernt fremmed land fra en anden kultur og blev placeret på en høj social ydelse

det så skal man ikke sidde parkeret på de her sociale ydelser

imod stort set samtlige tiltag der er kommet for at nedbringe antallet af asylansøgere og lette presset

til starthjælpen så var det en succes dermed ikke sagt at vi kan sammenligne en

en den her gang er der en danskprøve involveret som skal gøre at folk lærer dansk meget hurtigere

en række initiativer for at få folk

integreret meget hurtigere men i det store og hele vil den her pakke sørge for at der er flere

integrationsydelse så de rent faktisk har et incitament for at komme ud på arbejdsmarkedet hvorefter de kommer ud på arbejdsmarkedet

er ude på arbejdsmarkedet så det er en fin vision

ordføreren har men det er jo fuldstændig

den et meget meget stort økonomisk incitament og så kommer der en lang række initiativer som vi skal til at kigge på

for at bevæge os væk fra at folk sidder parkeret på høje sociale ydelser

til en langt større gruppe der allerede er her i landet i forvejen det viser jo bare med al tydelighed

et eneste formål og det er at sparke nedad

ud og arbejde og ind på arbejdsmarkedet i stedet vil man placere skylden for det hos de pågældende selv med én stor mistænkeliggørelse

når de ikke er kommet i arbejde og når de lever i noget som nogle kalder parallelsamfund som de jo typisk er blevet anvist til af kommunen ja så er det deres egen skyld så er det nok fordi de er dovne

rigtig stærk oplevelse jeg havde i går hvor jeg var ude at besøge lejerbo i mjølnerparken

af blev fremstillet som om deres løsning på de her problemer

var at tage kontanthjælpen fra folk jeg blev også selv lidt urolig fordi jeg

en ordfører fra liberal alliance var var meget varm tilhænger af de metoder som man arbejdede med

rigtig godt møde med en række personer i mjølnerparken som er ansvarlige for det daglige arbejde i lejerbo det var en meget meget stærk oplevelse der bekræftede mig i mine fordomme som nogle vil kalde

de mennesker hellere vil end at bidrage til det danske samfund hvis de får muligheden

hjælper dem på den rigtige måde og først og fremmest ved at styrke deres skolekundskaber og derefter ved at tage dem i hånden og stille og roligt give dem den selvtillid man opnår når man finder ud af at man

godt kan løse opgaver som man ikke troede man kunne løse det var en stærk oplevelse det her lovforslag

står i en skrigende kontrast til den positive tænkning jeg mødte derude iblandt herboende og iblandt indvandrere for der er kun én tankegang i det her vi skal straffe de mennesker der i forvejen er ramt rigtig hårdt

skal have forringet vilkårene for

ved at det er noget der presser lønningerne i det her land nedad

formål der er med sådan et lovforslag

at stigmatisere en bestemt befolkningsgruppe så man kan køre på den splittelse der allerede er i det danske samfund omkring det og den tredje og meget lavpraktiske grund

lovforslag er at det borgerlige flertal vil skaffe penge til skattelettelser som de så kan kaste i grams til dem der i forvejen har rigeligt vi har jo lige fået oplysninger om at de ti procent rigeste i det her samfund

blevet rigere igennem krisen og de ti procent

vil forstærke den udvikling og det vil forværre kan man sige de udfordringer og den splittelse der er i den danske befolkning og det vil ikke gavne integrationen

et problem at der kommer alt for mange mennesker til danmark som ikke er i stand til at bidrage til deres eget underhold vi ønsker et samfund der er åbent over for folk fra andre lande og hvor folk der har talent og evne kommer og arbejder og uddanner sig i danmark folk skal være meget velkomne hvis de har noget at bidrage med vi ønsker også at det skal være nemmere for folk i beskæftigelse at få familiesammenføring end det er i dag fordi vi ønsker et åbent danmark men

asylansøgertal som vi ser i de her år i to tusind og fjorten fik vi femtentusind asylansøgere i to tusind og femten fik vi enogtyvetusind asylansøgere i år budgetterer regeringen med femogtyvetusind asylansøgere og til at sige at

på det tal med de femogtyvetusind

til danmark i år hvis ikke der sker noget drastisk

det vi kalder et humant asylstop det vil sige at vi skal sige nej til at man kan søge asyl i selve danmark til gengæld vil vi tage lidt flere kvoteflygtninge fra fns flygtningelejre og så vil vi hjælpe massivt mere i syrien og syriens nabolande det

problemet er jo bare at der ikke er så mange andre bud på hvad vi skal gøre for at få antallet af asylansøgere til at blive lavere en af de måder man dog kan gøre det på

gøre det mindre attraktivt at komme til danmark og leve på passiv forsørgelse end det hidtil har været

som vi opnår med det her forslag

kredsen der kan komme på integrationsydelse

jo også danske statsborgere der vender hjem og det synes jeg sådan set er helt fair altså at hvis man ikke har været med til

bidrage til det danske samfund i en årrække og

et system vi måske endda kunne udbrede endnu mere i forhold til vores generelle indvandringspolitik der er ingen tvivl om at det vil have positive effekter i forhold til beskæftigelsen for den gruppe

fordi der er flere som vil få en gevinst ved at tage et arbejde og fordi flere vil blive presset ud i beskæftigelse

vi har og end vi lægger op til hvis bare man var parat til at se endnu kraftigere på ydelsessystemet og jeg tror sådan set også at det ender med

her valgperiode at vi kommer til at se på ydelserne en gang til inden vi skal til folketingsvalg det vil jeg slet slet ikke afvise

de store mængder af asylansøgere som vi ser i øjeblikket så liberal alliance går ind i det her med åbne øjne og vi synes det er en god idé at man vælger

at der er flertal for så med begejstring stemmer vi for

det her med afskrækkelsen

spillede en ret stor rolle også som begrundelse for det her lovforslag men som vi alle sammen er klar

drejer det her lovforslag sig jo om mennesker der er her i

som jeg taler om hvor man kan hjælpe flere men færre i danmark så er vi nødt til at sende nogle signaler ud over landets grænser og det tror jeg også man kommer til ved at udvide gruppen for det andet er

nemlig at det vil presse folk ud i at søge arbejde og dermed

få en beskæftigelseseffekt for den her gruppe

både det som jeg talte mest om men der er også et integrationsmæssigt aspekt

være det der er pointen hvad det her med at skaffe flere

at hvis man tager pengene fra en hel masse arbejdsløse mennesker

ud fra en liberalistisk filosofi om at jo lavere lønningerne bliver jo flere kommer der i arbejde er det rigtigt at det er sådan tankegangen

jeg sige at danmark står over for et valg mellem tre veje den ene er herre finn sørensens hvor grænserne står

der har lyst kommer ind den anden er et humant asylstop som liberal alliance har foreslået og

høj grad har svært ved at forbinde med det danmark vi kender

en af grundene til at danmark har haft så stor succes og er berømt i hele verden som et foregangsland økonomisk socialt og miljømæssigt er at vi har været et meget lige samfund få har haft for meget og færre for lidt men kløften mellem rig og fattig bliver hele tiden større og denne lov vil gøre den endnu større

en hidtil uset fattigdom i danmark

i august to tusind og femten med l to hvor integrationsydelsen blev indført for de nye flygtninge jeg husker tydeligt debatten

at indføre integrationsydelse resultatet ville blive fattigdom og det ville især gå ud over børnene inger støjberg var uenig

sagde hun i den sammenhæng tog hun rockwool fonden som gidsel for sine synspunkter

fremgår af fondens undersøgelse at der kun kom marginalt flere ud på arbejdsmarkedet

først efter fire år undersøgelsen blev oven i købet foretaget i en opgangsperiode

i tallene inger støjberg var også uenig med sit eget ministerium

fire hundrede mennesker ud

uanset at inger støjberg erklærer sig uenig i

for den kommer alle nytilkomne flygtninge med men fordi fortidens elendige integrationsplaner og rigide systemer langsomt men sikkert

ikke ændre på tværtimod vil den gøre det endnu vanskeligere for flygtningene at

skal slås for at få hverdagen til at hænge sammen i stedet for at indføre integrationsydelsen ville det være

kompetenceafklare asylansøgerne omskole dem der har umiddelbart brugbare kompetencer sende dem til de kommuner

finde beskæftigelse i et samarbejde mellem kommuner og virksomheder give mulighed for at flytte til de kommuner hvor der opstår et arbejde i stedet for at være stavnsbundet til den kommune flygtningen først har fået anvist

flygtningene med arbejdspladserne ændre på det bureaukrati der stiller sig i vejen for ansættelser og i højere grad inddrage civilsamfundet og frivillige det arbejde kunne regeringen have påbegyndt allerede ved sin tiltrædelse mig bekendt er der ikke taget skridt i den retning endnu men jeg er i det mindste glad for at der omsider bliver taget skridt til trepartsforhandlinger med fokus på adgang til arbejdsmarkedet nogle kommuner har forstået hvad der skal til vejle kommune har for eksempel en solstrålehistorie om en ung mor til tre små børn med en syg mand og meget ringe danskkundskaber kommunen skaffede hende et job i bilka hvor hun blev ansat i bageriet ved siden af arbejdet fik hun danskundervisning det viste sig at kunderne elskede hende og hun

hun fik et kursus i hygiejne og er i dag fuldt integreret på arbejdsmarkedet

slags fortællinger jeg gerne vil have fortalt

end dem vi lever i i danmark og har biler og ferierejser de kommer ikke fra fattige kår men det ændrer jo ikke ved at det man byder dem her i danmark er en ydelse som ligger under fattigdomsgrænsen og som sammenlignet med det som vi andre har

til at sende deres børn på universitetet selv om det koster penge

nu vil blive fattige det betyder at familier vil blive sat ud af deres hjem den første juli det betyder at kommunerne nu får endnu større problemer med at finde boliger som mennesker på fattigdomsydelse kan bo i og så betyder

at kommunerne i al fald ifølge dem selv nu skal til at administrere et hav af almissekasser som mennesker så skal stille sig op i kø

jeg synes det er interessant at se hvad det så er for et samfund vi skaber med den slags klientgørelse

hverken liberalt eller ansvarligt at lade fanden tage de sidste sådan som

uanset hvem de er og hvor de kommer fra alle skal bidrage

men værst af alt vi ved også at fattige børn

sandsynlighed for at vokse op i fattigdom og ende på overførselsindkomst end børn der undgår fattigdom

på længere sigt og det giver ikke mening for mig derudover påfører vi så kommunerne en enorm mængde bureaukratiske byrder

burde være helt klar over at netop kommunerne står med meget store opgaver i forvejen jeg har ikke kunnet få svar på men

at skulle gennemgå alle de sager hvor mennesker

kort tid siden fået et svar fra

ministeren regner med at kommunerne nu skal afholde

hvor mange ekstra udgifter vil kommunerne få nu

til at stå for en masse enkeltudgifter for de familier der ikke længere har råd til

jeg håber i al fald

selv om konsekvenserne så på langt sigt risikerer at gøre regningen større radikale venstre er

uoverkommeligt og som vi ikke kan integrere og som giver os massive sociale problemer hvad vil de radikale gøre når

stramme op på de områder hvordan vil de radikale så sikre at vi ikke får et

går klart igennem men i radikale venstre mener vi jo ikke

vi mener ikke at det nytter noget at skræmme ved at sætte ydelserne ned når dem det rammer er de mennesker der har været i danmark i en lang årrække

gøre en stor gruppe mennesker enogtyvetusind personer som har befundet sig i danmark i en årrække

fattige hvad ved vi om det vi ved at det betyder at risikoen for at de her børn ender på netop overførselsindkomst som er dyrt for det danske samfund bliver større på længere sigt det synes jeg

at man skal arbejde og betale skat i et stykke tid før man får adgang til sociale ydelser eller

det her jo handler om om at man skal have opholdt sig i riget et bestemt stykke tid før man får adgang til de ydelser som alle andre har adgang til er det ikke

og daginstitution have ni tusind seks hundrede kroner til rådighed efter to år vil de have ellevetusinde

efter skat husleje varme el og daginstitution jeg ved ikke om det er urimeligt men jeg kan garantere at for rigtig rigtig mange

vil det være en stigning i levestandard man kan sikkert finde eksempler på nogle hvor det vil være et fald hvis man er højtuddannet og så videre og

det er en anden diskussion men jeg synes faktisk at de her beløb er ganske rimelige i betragtning af at det er nogle mennesker som ikke har været i danmark før og ikke har været med til at betale ind

og ja man kan diskutere rimelighed i mange ting jeg synes det er et absurd argument at

at fordi man kommer fra en lavere levestandard i et land med nogle helt andre priser og

en lavere levestandard i danmark det kommer jo an på hvad der er muligt og når lejernes lo netop siger at det

i virkeligheden hvor kommunerne er at vi har udfordringen det synes jeg at vi alle sammen må

varme el og daginstitution og der er forudsat huslejeudgifter på seks tusind

det radikale venstre vælger

til nogle der passer lidt bedre ind i deres hvad

end man lytter til ministerierne og de beregninger de laver det synes jeg nu er noget det radikale venstre gør

det der smykkeforslag hvor dansk folkepartis argumentation for at tage

skal behandles ligesom kontanthjælpsmodtagere altså argumentationen hænger ikke sammen for hvis vi virkelig vil behandle dem som kontanthjælpsmodtagere

dansk folkeparti selv har slået på tromme for så skal de jo selvfølgelig have det samme som dem

så til min tale jeg vil starte med den måske lidt hårde del og så vil jeg slutte af med nogle opfordringer til ministeren

hvordan man kan få flygtninge i arbejde jeg frygter alvorlig talt at det her forslag vil

ny underklasse i danmark

høringssvarene uanset om man så læser

red barnet eller det røde kors eller læser rockwool fondens rapport fra to tusind og tolv den siger at det her forslag vil skabe mere børnefattigdom den siger sådan set at familier vil have svært ved at få råd til helt basale fornødenheder som medicin

det minder om den der første behandling vi havde i salen i sommer da man besluttede at gøre det her for de flygtninge der kommer fremover

sagde herre jan e jørgensen fra venstre at han simpelt hen ikke kunne forestille sig at man kunne være så fattig at man ikke kunne have råd til at sende sine børn til børnefødselsdage jeg synes faktisk

eller herre jan e jørgensen ud for at se det samfundslag

at det her forslag vil skabe børnefattigdom jeg synes simpelt hen det er misvisende at kalde den her ydelse for en integrationsydelse for det er det ved gud ikke

at man har den politiske holdning at man mener

ikke har råd til at gå til de samme ting som deres danske kammerater at de ikke har råd til de samme fornødenheder som deres danske kammerater det er ikke integration

halveret deres ydelser nu siger man fra ene dag til den anden

er eller juni nu halverer vi lige jeres ydelser hvis i er enlige over tredive år det er jo altså mennesker der har sat sig i en bolig

er stødt på de her mennesker der siger at de føler sig isoleret fordi har råd til de samme ting de har ikke råd til at gå ud de har ikke råd til at ses med de venner de møder på deres uddannelse er det integration eller

det mener jeg virkelig ikke det er jeg synes det er meget bekymrende

der hele den her del med ghettoer som jeg virkelig også

synes er bekymrende jeg var så glad

sige at venstre vil arbejde aktivt imod ghettoer men flere af landets borgmestre og en af landets

at man ikke har råd til at finde boliger til de

jeg ringede til nogle byrådsmedlemmer som jeg kender fra min tid i kommunen og fortalte

de sagde var det mener du ikke altså

sig hvordan de skal finde boliger til de her mennesker som er til at betale

og samlet set frygter jeg altså at det her

at skabe en underklasse vil betyde at man fejler med integrationen og at det vil blive rigtig meget dyrere på sigt at håndtere de her mennesker og de her mennesker godt i gang jeg synes

hurtigere at give dem en kompetenceafklaring så virksomhederne ved hvad de kan og så de her mennesker ved hvordan de

kan give dem den uddannelse der lige passer til den virksomhed der ligger i nærområdet så det er let at komme ind på arbejdsmarkedet

at gå i et samarbejde med kommunerne om at der er jobkonsulenter i alle kommunerne der hele tiden kan hjælpe de små og mellemstore virksomheder med at tage flygtninge ind uden at det skal begraves i alt muligt bøvlet bureaukrati det tror jeg kan få folk i arbejde det kan det altså ikke at lade mennesker vokse op i fattigdom derfor stemmer

set slet ikke har været nogen mulighed for at beslaglægge værdigenstande

asylansøgere som alt andet lige står i gæld til de offentlige fra dag et fordi det er alle andre end dem selv der betaler

vi mulighed for at fjerne en meget positiv lukrativ særbehandling af asylansøgere og så ligestille dem

det her lovforslag og det er bedre end at de er markant bedre stillet end danske statsborgere så gik resten af folketinget i panik da det kom på cnn og så blev det ikke helt så godt som det kunne

vil være bedre stillet end folk der kommer udefra

nej de må altså lige vente for de skal lige have været her noget tid før vi ligestiller dem med danskerne jeg synes bare ikke det er det samme

værdigenstande med affektionsværdi i ganske særlige tilfælde så det

i årevis det har foregået fuldstændig uproblematisk

set bare at gøre det samme over for asylansøgere og det er meget rimeligt at sige at

betaler alle andre end dem selv for opholdet så

forstå hvorfor det skal være så svært at forstå men der er en grund til vi er

som ikke vil tage

flygtningebørn med til en børnefødselsdag

vil være med til at integrere flygtningebørn

tværtimod mange eksempler på det modsatte

en tænkning på venstrefløjen som i øvrigt har fejlet katastrofalt igennem mange årtier når det handler om integration om at der ikke foregår integration ude i civilsamfundet

jeg oplyse om at der gør danskere er ikke sådan nogle mennesker der siger til børn i må ikke komme i vores hjem hvis i ikke har råd

de børn med som ikke har råd men det man skal sætte sig ind i er den

gang på gang at være inviteret med på

det handler om at familien holder dem hjemme eller at børnene bliver hjemme fordi de simpelt

det synes de ikke bare er pinligt det synes de er en katastrofe og det der i hvert fald ikke har afhjulpet det problem

gennem mange årtier og det har forhindret de her mennesker i at blive en del af arbejdsmarkedet sat dem på førtidspension og de har været på forskellige offentlige

i mange år det har været en katastrofe

ude i kommunerne hurtigere realkompetenceafklaring af de mennesker der kommer hertil de skal hurtigere lære dansk og vi skal give dem mere

hjælper altså ikke at tage halvdelen af deres penge og sige så kommer

tidligere debat ikke får asyl

synes jeg ikke at det i sig selv er et argument for at man skal tage asylansøgeres smykker jeg må bare sige

tre formål med den her lidt lavere integrationsydelse vil sikre at danmark bliver et mindre attraktivt land at søge til som asylansøger og som flygtning

sådan at man selvfølgelig overvejer hvor man skal bosætte sig sig overvejer hvordan den økonomiske situation vil være der hvor man vælger at bosætte sig der er det vigtigt at danmark ikke fremstår som et mere generøst land

bliver en magnet for flygtningestrømmene vi kan ikke overskue det antal som kommer til danmark

er det meget vigtigt at vi ikke får flere end vores nabolande det andet formål er

få flere i arbejde vi ved jo empirisk set at hvis der er et større incitament til at tage et arbejde og det vil der jo være hvis forskellen på hvad man kan få ved ikke at være i arbejde og ved at være i arbejde bliver øget ved at man har en lavere integrationsydelse så vil der være flere der kommer i arbejde

ud fra alle betragtninger

spørgsmål om økonomi altså der er jo begrænsede

side at vi skal være tilbageholdende med at give folk mere end hvad der er

til hvad vi sådan kan tillade os som land over for de

ville vi stadig væk tilbyde en ganske fin levestandard til de flygtninge der kommer til danmark

flere gange påstå at folk i syrien har en højere levestandard end vi har i danmark det får man bare ikke nogen

er det altså sådan at levestandarden i de lande som folk flygter fra er langt langt lavere end den er i danmark man får mere for pengene i det her land man kan købe mere mad mere tøj man kan bo i bedre huse og så videre med den levestandard vi har i danmark også efter at der er reguleret for

da vi må antage og sådan bør det være at dem der kommer hertil er nogle af de allermest forarmede der flygter fra krig og ødelæggelse og en forfærdelig tilværelse

ud fra et moralsk synspunkt se at vi skulle gøre noget dårligt med flygtningene ved at vi tager dem herop og giver dem en masse penge tilbyder dem en fuldstændig anstændig rimelig levestandard som formentlig er højere end gennemsnittet der hvor de kommer fra så jeg synes også ud fra en rimelighedsbetragtning at vi har vores på det tørre at det vi foretager os her ikke er et overgreb mod flygtningene på nogen som helst måde vi kan fuldt ud være

så derfor kan man ikke sammenligne to levestandarder man er nødt til at sammenligne sig med de mennesker i hvis land man bor så siger jeg at i syrien har man ganske vist en lav levestandard

de mennesker som kommer her

i det danske samfund det har jeg ikke noget problem med jeg synes ikke at man har krav på at komme ind og så komme til

at være lige så velstående som

folk i danmark jeg synes faktisk at man får en gave ved at få ophold i danmark

ud over at få ophold og beskyttelse af den danske stat og få lov at leve her i vores fredelige og gode samfund

ville være det nødvendige incitament men for det første tror jeg slet ikke at de mennesker

gerne have et arbejde for det andet er det meget meget svært at få et arbejde og regeringen har jo ikke gjort særlig meget for at gøre det muligt for de mennesker at få et arbejde

ikke det er det vigtigste her det vigtigste er at vi får begrænset

detaljerne omkring hvordan vi ordner den

finder vej til arbejdsmarkedet

indførte regeringen sidste år som det første integrationsydelsen som indebærer at alle som kommer til danmark og som ikke har opholdt sig i danmark i syv ud af de seneste otte år fra den første september sidste år har modtaget integrationsydelse hvis de søgte forsørgelseshjælp det har vi gjort fordi vi

på at den bedste vej til en vellykket integration i danmark går igennem arbejdsmarkedet det tror jeg godt vi alle sammen kan blive enige om

klar over at vi ikke alle er enige om hvad der så skal til for at løfte opgaven jeg mener at der er

påtrængende behov for at sikre at det altid kan betale sig at tage et arbejde det er det integrationsydelsen handler om med det her lovforslag

vil vi indføre integrationsydelse for alle der bor i danmark og som modtager uddannelse og kontanthjælp men som ikke har opholdt sig i danmark i syv ud af de seneste otte år

det gør vi fordi det også for de flygtninge og andre der bor her i danmark er vigtigt at blive integreret på arbejdsmarkedet jeg er opmærksom på at der både i forbindelse med den lov vi vedtog sidste år

det her lovforslag er fremkommet forskellige kritiske punkter vedrørende integrationsydelsen herunder jo selvfølgelig selvsagt ydelsesniveauet i sig selv og vurderingen i forhold til danmarks forpligtelser til at overholde internationale konventioner til det sidste

at vi selvfølgelig overholder de internationale forpligtelser

selv har forpligtet os til og at integrationsydelsen på ingen måde er i strid med internationale konventioner

er det givetvis rigtigt at man jo ikke kommer til at leve et liv i sus og

på integrationsydelse men det er sådan set heller ikke meningen for meningen er

skal være på integrationsydelse meningen er jo at man skal ud på arbejdsmarkedet formålet med ydelsen er netop at få folk i beskæftigelse og dermed at blive selvforsørgende det er vigtigt for den enkelte at komme i job og det er vigtigt for integrationen og det er selvfølgelig også vigtigt for samfundsøkonomien derfor

for de nyankomne og derfor er det også rigtigt og nødvendigt at sikre at det nu også kommer til at gælde for alle dem der har været i landet i en række år

derfor har vi fremsat lovforslaget og jeg takker selvfølgelig for den opbakning det har opnået her i folketinget

så man kan forsørge sig selv og så man kan betale sin egen bolig

man skal være på integrationsydelse

det der er hele pointen med at indføre integrationsydelsen

udløst betyder jo

bare at man får en hjælp til at komme nærmere på arbejdsmarkedet så jeg synes det er

mennesker skal være på integrationsydelse det er

i hvert fald et skøn fra kommunernes landsforening

set det jeg vil lægge til grund her det er de tal

ikke beregnet merudgifter og det kan man selvsagt

bliver det vurderet fra sag til sag og derfor kan man rent faktisk ikke

i starthjælpens tid men men det vil jo være sådan hver eneste gang at det konkret skal vurderes om der her er behov for en ekstraydelse eller

så

betale sig men jeg tror ikke at nogen mennesker som er på

at de gerne vil lade alle os andre betale for deres liv fordi

jeg tror at man er på social overførsel fordi man ikke

arbejde hvis det er tilfældet så vil integrationsydelsen jo overhovedet ikke hjælpe folk ud på arbejdsmarkedet ministerens eget departement har sagt at ud af de enogtyvetusind mennesker som vil blive omfattet af denne lov regner de med at der kommer fire hundrede mennesker i arbejde fire hundrede

kan godt sige det ligeud hvis ydelserne er for høje så vil der efter min opfattelse være mennesker der synes at det alt andet lige er

og fem og tyve timersreglen som jeg mener er noget af det

absolut er med til at få flere især kvinder ud

det kan de bare ikke komme fordi arbejdsmarkedet ikke tager imod

skal få folk i arbejde

bare en dårlig undskyldning og det fremgår også af lovforslaget ministeren tror jo ikke selv på

forventer man kommer i arbejde ved at man generer jeg ved ikke hvor mange mange tusinde

er fattige i forvejen ministeren tror jo ikke selv på det det

forholde sig til til hele virkeligheden og ikke bare

fragmenteret virkelighed og hele virkeligheden er jo at der også er et kontanthjælpsloft og en to hundrede og fem og tyve timersregel plus at vi jo har et arbejdsmarked hvor der er et meget stort flow det er faktisk det der kendetegner det danske arbejdsmarked

går fra ét job til et andet

er mange der kommer ind på arbejdsmarkedet og at der er mange der træder ud

arbejdsmarkedet også bare i løbet af en måned så synes jeg i øvrigt også at herre finn sørensen fuldstændig glemmer at nævne i den her ligning at der jo også er masser af østeuropæere på det danske arbejdsmarked

flygtninge som vi taler om her for eksempel kan komme ind og tage noget af det arbejde

ligger lige for for rigtig mange af de her

sociale ydelser fordi man ved at så følger mindstelønnen med nedad

til skattelettelser der først og fremmest kommer de rige til gavn det er jo det reelle formål

forsøg som den her regering gør på at fattiggøre

at der er en to hundrede og fem og tyve timersregel det er

at der er et kontanthjælpsloft og

herre finn sørensen er uenig i de her ting men man kan jo ikke

fuldstændig fragmenteret og så ikke forholde sig til at

er et stort kompleks og at arbejdsmarkedet er som det nu er i danmark altså at der er en meget stor både tilgang og afgang hver eneste måned det er jo ikke en statisk størrelse

foreslår at

minimumsrettigheder til de deltidsansatte som ikke

den implementering der er valgt i danmark

til at kommissionen tilbage i to tusind og tolv og to tusind og tretten har henvendt sig til den daværende regering fordi man mener at der

for de offentligt ansatte i eksempelvis undervisningssektoren som er ansat til en ugentlig arbejdstid under otte timer

løst blandt andet ved at lave en aftale med kl om at implementere

den overenskomst det er så sket delvis tilbage i to tusind og fjorten men men

den her lov deltidsloven for at sikre at dansk lovgivning selvfølgelig lever op til deltidsdirektivet derfor er dette lovforslag så

at ændre deltidsloven så man

og så der alene henvises til den rammeaftale

deltidsdirektivet dermed fjerner man også henvisningen til nogle af de andre rammeaftaler der ligger på området man fastholder altså en implementering der bygger

fornuftigt at man holder fast i at det er aftaler på arbejdsmarkedet der er

har der i høringssvarene kan man se været rejst nogle spørgsmål

minimumsrettigheder man har hvis man har et ansættelsesforhold der er under en måned

kan man også se når man nu har været en del af det her

at samle de grupper som ikke er omfattet

diskutere om det er fornuftigt men det er sådan vi har valgt at gøre det herhjemme så spørger jeg bare ordføreren hvis ordføreren går ind for den frie forhandlingsret hvorfor støtter ordføreren så et lovforslag der griber ind i den frie forhandlingsret og begrænser den fordi man jo slår en streg over de aftaler der er indgået af parter på arbejdsmarkedet inden for det offentlige og siger at dem

vil ordføreren erkende at det er et indgreb i den frie forhandlingsret og egentlig i strid med den måde vi plejer at implementere direktiver

til den rammeaftale der er mellem lo og da jeg må sige at når jeg læser

er en udfordring i at vi som lovgivere hvis der bliver ændret i de rammeaftaler

synes jeg det er en mere fornuftig praksis at man

set også fornuftigt at man sikrer at den henvisning der så er

den rammeaftale der er indgået mellem lo og da og at tvister i den forbindelse

gældende arbejdsmarked som den overenskomst nu engang dækker og det er jo forskellige arbejdsmarkeder så ordføreren kommer da ikke uden om at her

frie forhandlingsret så fri som den nu kan være når det sker under eu overvågning og

ordføreren er nødt til at forholde sig til de offentligt ansattes organisationer protesterer jo højlydt

for danmark pointeret at ansatte i undervisningssektoren inden for det kommunale område hvis ugentlige arbejdstid udgjorde mindre end otte timer havde nogle mindre gunstige vilkår end sammenlignelige fuldtidsansatte dette skulle så være i strid med eus deltidsdirektiv i dansk lovgivning reguleres dette område i deltidsloven som har til

at sikre deltidsansatte der ikke er omfattet af en overenskomst som tidligere nævnt

var det kommissionens vurdering at vi i danmark ikke

og princippet om at alle skal have lige rettigheder med andre ord har lovforslaget til

samme gunstige vilkår som sammenlignelige fuldtidsansatte således at der ikke sker en forskelsbehandling i dansk folkeparti kan vi selvfølgelig godt støtte at der ikke sker forskelsbehandling af arbejdstagere uanset om man er deltids eller fuldtidsansat og derfor kan vi i dansk folkeparti også støtte

aftalen om deltidsarbejde det er som sagt

tilbage i to tusind og tretten rettede henvendelse med en begrundet udtalelse om

at deltidsloven og deltidsdirektivet skal stemme overens

opnår med lovforslaget en forenkling af

om forbud mod forskelsbehandling til kun at omfatte deltidsansatte med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over ti timer deltidsansatte med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på under de ti timer skal have de samme minimumsrettigheder

at alle deltidsansatte får de minimumsrettigheder som de har krav på som følge af deltidsdirektivet

der er ansat mindre end en måned det problem eksisterer stadig væk ordføreren kan vel bekræfte at der er overenskomster og regler på arbejdsmarkedet

ansat under en måned ikke får samme rettigheder

har en otte timersgrænse hvilket betyder at

er ansat på funktionærområdet og som arbejder mindre end otte timer

har de samme rettigheder som dem der arbejder otte timer og derover hvor er der taget højde for det

men vi har også den opfattelse at når først skaden er sket

skal det gøres ordentligt så skal man sikre at i det omfang direktiverne indfører rettigheder til lønmodtagerne via noget eu lovgivning

respekteres nu handler det så om deltidsloven

en og firs som jo siger at deltidsansatte skal have de samme rettigheder som fastansatte her mener kommissionen at den danske implementering af direktivet ikke overholder direktivets krav om ligebehandling det skyldes at en række overenskomster i det offentlige undtog ansatte under otte timer og ansatte under en måned for kravet om at de skal behandles på lige fod med fastansatte selv en blind høne kan jo finde et guldkorn og det udsagn passer meget godt her kommissionen og eu i det hele taget er en blind høne der ikke har øje for den danske overenskomstmodel de forstår den ikke og derfor blander de sig hele tiden i den og bliver sure

som de siger vi skal gøre men kommissionen har ret i at folk der er ansat mindre end ti eller otte timer eller mindre end en måned ikke skal forskelsbehandles de skal da have de samme rettigheder som andre selvfølgelig udregnet forholdsvis i det omfang det giver mening det sikrer regeringens lovforslag ikke man fjerner bare nogle bilag med de offentligt ansattes aftaler som eventuelt kan give problemer i forhold til kommissionens åbningsskrivelse men forholder sig ikke til virkeligheden samtidig gør regeringen sig skyldig i et groft indgreb i den frie forhandlingsret herhjemme er det jo besluttet at overenskomstparterne skal implementere direktivets såvel som andre arbejdsmarkedsdirektivers regler i overenskomsterne

tidligere regeringer og arbejdsmarkedsparter har besluttet at sådan gør vi det her

i det mindste også tale om en formel respekt for at de toneangivende hovedorganisationers forhandlingsret så kun

hvor meget forhandlingsret er der i at man skal skrive noget ind i sin overenskomst som de har besluttet dernede i bruxelles men

ser regeringen så stort på i den her sammenhæng fordi den vil diktere at

aftalen der skal gælde på alle andre områder

de offentligt ansattes protester imod dette indgreb i deres forhandlingsret

også paradoksalt fordi de offentligt ansatte og deres modparter på det kommunale og regionale område jo netop har fjernet otte timersreglen således at der nu ikke længere er forskelsbehandling hvad det angår så hvad er begrundelsen for at henvisningen til disse aftaler skal fjernes fra loven det har vi ikke fået noget svar på regeringen vil heller ikke forholde sig til at der stadig er en otte timersregel på statens område i overenskomsten der som jo skyldes regeringen selv fordi finansministeren har afbrudt forhandlingerne om at få rettet op på det med det her lovforslag er regeringen altså vidende om

for ulovligheder men man lader bare som ingenting regeringen vil heller ikke forholde sig til kommissionens kritik af at de gældende regler ikke sikrer folk med mindre end en måneds ansættelse imod forskelsbehandling og at kommissionen ikke tager regeringens henvisning til et andet direktiv for gode varer som undskyldning for ikke at gøre noget ved det

nægter regeringen at forholde sig til at der i funktionærloven er en otte timersgrænse som også medfører forskelsbehandling og som dermed er i strid med direktivet og først og sidst med sund fornuft for at sige det kort dette lovforslag er noget værre juks det skal rettes ikke fordi kommissionen siger det men fordi kommissionen har ret rent indholdsmæssigt og principielt omkring ligebehandling og hvis der ikke bliver rettet op på det

at det er forkert at mennesker som ikke er dækket af en overenskomst kan få trukket en overenskomst ned over hovedet hvilket jo er tilfældet her

det kunne jo være et argument for at stemme nej

at det er principielt forkert at eu skal blande sig i hvad for nogle rettigheder ansatte i danmark skal have og det kunne være et argument for det modsatte

tøset holdning at have til lovforslag

til at stemme ja men det er ikke noget rungende ja men når vi

det som jeg i hvert fald forstår det giver muligheden for at de tvister

må være på det her område og det

kan afgøres i danmark i det fagretlige system og det er måske den

måde at få løst det her problem

være en lille smule betænkelig ved

lille område og ikke en stor sag det drejer sig om men der er jo nogle principielle ting i det her som jeg må indrømme at jeg synes er en lille smule svære men men som det ligger

støtte det her lovforslag men det er ikke noget vi synes er

argument for at stemme ja til det her lovforslag

det ned og så er det de gældende regler der gælder

enig med ordføreren når ordføreren siger at eu slet ikke

men jeg forstod ikke hvordan det kunne blive et argument for at stemme ja sådan oplevede jeg ordførerens opremsning af hvad der kunne få en til at stemme nej og hvad der kunne få en til at stemme ja der nævnte ordføreren netop at det der kunne få

til at stemme ja var at eu ikke skulle blande sig men

jo så være politikere der skulle bestemme hvad det var for nogle rettigheder som deltidsansatte har i danmark på det her område og det er nok det værste onde i forhold til at det trods alt ved et ja bliver sådan

i det fagretlige system det foretrækker vi trods alt selv om vi synes at det principielt er forkert

overenskomst ned over hovedet uanset

at det at man vedtager det her lovforslag

kritikpunkter man ikke har svaret på med det her lovforslag og som kommissionen kommer med nemlig det med ansættelser på mindre end

og funktionærlovens grænse på otte timer plus at ulovlighederne

jo så nok nogle gange i

når eu blander sig i forhold

eu nok ofte ikke

rammeaftaler eller overenskomster fremover blive omfattet af lovens bilag a og få sikret deres minimumsrettigheder gennem rammeaftalen mellem da og lo jeg jeg synes selvfølgelig positivt at beskæftigelsesministeren søger bedst mulig efterlevelse af direktivet

op om lovforslagets formål jeg er dog bekymret

at lovforslaget ikke forholder sig til hele kritikken i

kommissionens begrundede udtalelse nemlig den del der angår deltidsansatte som arbejder mindre end en måned hvilket også flere høringssvar

har svaret på kritikken i de høringssvar ved at pege på at den del angår lov om tidsbegrænset ansættelse og ikke

henvendelse om mangelfuld efterlevelse af deltidsdirektivet som implementeres i deltidsloven hvis spørgsmålet angår en anden dansk lov nemlig lov om tidsbegrænset ansættelse hvor eu desuden også har et direktiv

i forhold til om ministeren har reageret over for

kommissionen og fremført de synspunkter

kommissionen i forhold til den kritik men med de opfordringer

at ikke alle deltidsansatte havde de samme

at regeringen og

der skal sikres en korrekt

overimplementering men en korrekt implementering så vi sikrer

vedtage med deltidsdirektivet jeg har også læst høringssvarene og noteret mig de samme

for pålydende nu at regeringen har været dette grundigt igennem og mener at at den her

hundrede og seks nu lever op

men flere høringssvar fra de faglige organisationer rejser jo en række spørgsmål ved om lovforslaget rent faktisk løser problemerne for de lønmodtagere som arbejder under en måned også andre svagheder bliver

andet forholdet til funktionærloven desuden er desuden er det jo helt åbenlyst at de faglige organisationer har forskellige vurderinger af

da aftalen brede sig til det offentlige område

jeg synes at på de her steder har har enhedslisten rejst en række relevante spørgsmål sf vil

at når der kommer en henvendelse fra eu

vi selvfølgelig nødt til at rette os

at reagere på den her eu henvendelse

også rimeligt at der kommer en afklaring af

der synes at være nogle uoverensstemmelser som vi er nødt til at rette op på jeg har det også lidt mærkeligt med det her med at vi ophøjer en overenskomst til lov det synes

ministeren hvilke overvejelser han har i forbindelse med med dette

som laver en aftale og så går vi ind og støtter

at være gældende lov for en række mennesker som ellers som udgangspunkt ikke

er ikke noget vi bør gøre normalt

en del af vores højt skattede danske model at vi går ind

og støtter med lovgivning at der er nogle bestemte vilkår der skal gælde fordi de er aftalt af overenskomstparterne

mig at vide hvad man har gjort i andre lande

der har man jo mig bekendt ikke et lige så omfattende overenskomstsystem

danmark og derfor tænker jeg at det her direktiv må være implementeret anderledes i andre lande rundtomkring det vil jeg gerne høre høre noget mere om

tale om et forholdsvis teknisk lovforslag der illustrerer arbejdsdelingen mellem arbejdsmarkedets parter og folketinget ved implementeringen af eu direktiver på det arbejdsretlige område

en arbejdsdeling der i høj grad har arbejdsmarkedets parter i hovedrollen og hvor lovgivers rolle er at sørge for et sikkerhedsnet for de lønmodtagere der ikke er sikret deres minimumsrettigheder i medfør af en rammeaftale eller en kollektiv overenskomst med lovforslaget sikres det at

implementeringen af deltidsdirektivet fortsat er forankret i den kollektive aftaleimplementering og at tvister fortsat løses i det fagretlige system helt i overensstemmelse med den danske model det er jeg som beskæftigelsesminister meget tilfreds med jeg håber selvfølgelig på bred opbakning

med den videre behandling i beskæftigelsesudvalget der er stillet to spørgsmål til mig

som den tidligere regerings opfattelse at der på dette område ikke er noget problem for lovgiver det betyder ikke nødvendigvis at der ikke er noget problem i danmark men det er så i givet fald noget der hører hjemme hos arbejdsmarkedets parter hos overenskomstparterne vi mener ikke at der i forhold til lovgivningen om tidsbegrænsede ansættelser er et område hvor lovgiver er i uoverensstemmelse med de forpligtelser vi har

til det sidste spørgsmål om dette at ophæve en overenskomst til

er det der er allermest i overensstemmelse med den danske model når man ser på implementeringen af

vi sikrer en rammeaftale som reelt udelukkende indeholder direktivets minimumsbestemmelser og som allerede er knyttet

den breder vi ud således at hvis der er andre områder

i ikke er dækket af selvstændige overenskomster så kan ansatte her støtte ret på den rammeaftale som ikke giver dem andet end minimumsrettighederne i direktivet

ikke disse åbne overenskomstrelationer der har man ofte både mindstelønsbestemmelser og mange andre niveauer

parlamenterne lægger bunden og det er meget forskelligartet fra land til land men det her er efter min opfattelse indbegrebet af

direktivet blev til så det vi diskuterer nu er om lønmodtagerne herhjemme

så har de rettigheder der fremgår af direktivet

sige til ministeren er ministeren enig i at det er lovgiverens ansvar at direktivet bliver overholdt det er rigtigt at vi så har en arbejdsdeling herhjemme hvor man siger at det må arbejdsmarkedets parter gerne implementere men i sidste ende er det jo lovgivers ansvar det også derfor at kommissionen har skrevet til regeringen og klaget over at man ikke lever op til direktivet så vil ministeren gerne bekræfte

folketingets og regeringens ansvar at arbejdsmarkedets parter lever op til

med vores implementeringsmetodik i danmark i den situation at en stor del af ansvaret for at eu reguleringen håndteres regelret i danmark er placeret via implementeringslovgivningen hos arbejdsmarkedets parter altså hos overenskomstparterne og hvis der er nogle blandt overenskomstparterne der måtte være af den opfattelse at der er noget i deres overenskomster som ikke er i overensstemmelse med eu reguleringen så er der et fagretligt system hvorigennem de kan tage det op det er netop det der er hovedindholdet af

afvigelser fra direktivet i form af nogle timegrænser i form af at

læse på lektien og erkende at det er folketinget og at hvis vi vedtager noget her som vi ved ikke bliver overholdt

så ikke bliver sådan at folketinget direkte

vilkårene skal være og ministeren sagde yderligere at aftalen mellem lo og da egentlig bare indeholder de minimumskrav som eu kræver af os

ikke bare ved ved lovgivning sige at vi indfører præcis de minimumskrav som eu direktivet kræver af os det ville være mindre indgribende

yderligere aftaler de har fortolkningsretten og kan forhandle videre er der ikke et eller andet problem i at vi sådan tvinger den aftale ned over nogle mennesker som normalt ikke ville være omfattet af af

på det almindelige lønområde men det er ikke okay i forhold til implementering af eu forpligtelser derfor har man på lo

området lavet en kurv som løfter minimumsrettighederne ind og som er variabel på den måde at den kurv

er gældende hvis ikke man er fanget af selvstændige overenskomstmæssige forpligtelser og det er bare den kurv vi strækker ud til resten af arbejdsmarkedet og hvis nogle i den offentlige sektor her overenskomstdækker et område ja så trækker man sig ud af den kurv og overtager selv ansvaret så så det er den mest hensynsfulde og respektfulde måde vi kan gøre det på i forhold til den danske

charmen i den model som ministeren lægger op til men

ellers fuldt lovligt ville stå uden for

man starter med at læse regeringsgrundlaget kan man ikke være i tvivl om at regeringens ambition på dette område fuldt ud afspejler den ambition som venstre og de øvrige partier bag papiret dansk velfærd i europa

hvis man hertil har fulgt lidt med i de løbende meldinger fra regeringens møder om sagen i eu og med andre landes regeringer kan man næppe heller være i tvivl om at regeringsgrundlaget bliver fulgt til punkt og prikke jeg synes derfor

som vi grundlæggende er enige med hinanden om og som regeringen allerede er i fuld sving med

mig af muligheden for nærmere at redegøre for hvad regeringen har gjort og vil gøre som opfølgning på oplægget dansk velfærd i europa som der henvises til i beslutningsforslaget og jeg vil naturligvis også lytte opmærksomt til

fra folketingets partier

især sat kræfter ind på at påvirke

kommissionen og andre lande fordi der har været en god anledning til det

kommissionen vil fremsætte et forslag til at ændre eu reglerne om koordination af sociale ydelser mellem medlemslandene i den såkaldte forordning

er spørgsmålet om adgang til velfærdsydelser et omdrejningspunkt i forhandlingerne med storbritannien om deres fremtidige forhold til eu jeg har selv haft lejlighed til at drøfte sagen med den ansvarlige eu kommissær og en række af mine ministerkolleger blandt andet fra sverige frankrig irland østrig og storbritannien og flere møder er i kalenderen tilsvarende har udenrigsministeren bragt spørgsmålet op på relevante møder i eu og har mødtes med sine kollegaer

brugt alliancen med storbritannien storbritannien til aktivt at søge at fremme vores egen sag og jeg henviser også til mit svar

på § tyve spørgsmålet s firehundrede

danske betingelser for ret til dagpenge men der er tidligere blevet rejst tvivl om foreneligheden af et sådant krav med de eu retlige forpligtelser det kom frem i en sag som europa kommissionen rejste over for finland og derfor arbejder vi benhårdt for at forordningen er åben for vores nationale og helt rimelige krav

det er absolut væsentligt for regeringen at sikre at man rejser til andre lande for at arbejde og ikke for at få del i ydelser men rejser man for at arbejde og får man et reelt job så er det også regeringens opfattelse at man skal have et sikkerhedsnet vi ønsker altså ikke grundlæggende at ændre ved det centrale princip om fri bevægelighed men vi ønsker at justere hjørner så opportunistisk adfærd modvirkes og

den fri bevægelighed ikke fører til

er det da også min opfattelse at der såvel i

kommissionen som i flere lande er mere åbenhed og lydhørhed over for at

uhensigtsmæssigheder ved de eksisterende regler end jeg har indtrykket af at der tidligere har været omvendt er der også flere lande der har ønsker som ikke

et forslag om at ændre forordning otte

der er derfor ingen garanti for at vi får vores ønsker igennem men samlet mener jeg at regeringen allerede er godt i gang med de tre initiativer der vedrører eu sporet at samle alliancepartnere at støtte storbritannien samt at arbejde for ændring af eu reglerne når det kommer til initiativer på nationalt plan var det et selvstændigt tema for dagpengekommissionen generelt var det dagpengekommissionens opfattelse at det danske dagpengesystem hidtil har vist sig robust i forhold til den stigende internationalisering samtidig er det værd at minde om at

dagpengekommissionen trods grundige analyser

kunnet pege på nye specifikke regelændringer målrettet eu borgere to initiativer i beslutningsforslaget relaterer sig til det nationale plan regeringen ønsker

som anført i regeringsgrundlaget at se på muligheden for at justere nationale regler hvor det er muligt vi har allerede i vidt omfang den relevante viden og kan også basere os på flere tidligere analyser redegørelser og rapporter det kan give god mening at sammenfatte disse undersøgelser og opdatere dem hvis ny udvikling gør det relevant eller hvis nye regler er kommet til i tidligere undersøgelser er der også inddraget erfaringer fra udvalgte lande ligesom der for eksempel er sendt svar til folketinget med en oversigt over reglerne i andre lande på udvalgte områder efter beslutningsforslagets ordlyd skal regeringen påbegynde gennemførelsen inden udgangen af dette folketingsår som jeg her har redegjort for er vi allerede godt i gang med initiativerne og ganske langt i vort arbejde

har regeringen sådan set ingen problemer med indholdet i forslaget regeringen kan således tilslutte sig beslutningsforslaget og vi ser frem til at bidrage konstruktivt til

spørgsmålstegn ved begrebet vandrende arbejdstagere nu ser vi i

komme ud med et forslag der imødekommer briterne et meget langt stykke hen ad vejen i forhold til ønsket

om en karensperiode for sociale ydelser til østeuropæere og andre

den her nødbremse som er blevet introduceret

om det som storbritannien tilsyneladende ser ud til at kunne få ud af

debat med eu systemet ikke netop giver anledning til at genoverveje om en mere offensiv linje fra

i forhold til de her punkter ikke var den

over for men det er regeringens opfattelse at det det ikke er ønskeligt for danmark og ikke er hjælpsomt for noget som helst at komme med forslag der indebærer nødvendigheden af traktatændringer det er det ene det andet er at det jo som

meget apropos behandlingen her i dag har kunnet

en interessant dag i forhold til den britiske situation og der er kommet nogle udmeldinger om

donald tusks side i forhold til storbritannien dem vil vi naturligvis også nærlæse og bedømme relevansen af i forhold til en isoleret dansk interessevaretagelse men vi skal lige have lejlighed til

det konkrete indhold og også være i stand til at relatere det til dansk

hvor vi i virkeligheden kan gøre brug af den her nødbremse den her fire årige karensperiode som donald tusk lægger

op til at introducere det synes jeg

til kommissionen i forhold til andre lande som vi kan søge at danne alliancer med og også i forhold til storbritannien der er mange variabler lige nu og jeg har i alt fald ikke her på stående fod

danmark i en mere eu skeptisk retning og der synes jeg bare at

der fører rigets udenrigspolitik og 2 at den grundlæggende europapolitik laver vi i et bredt samarbejde

bliver regeringen trukket rundt ved næsen af sit parlamentariske grundlag som ønsker at placere danmark

end i hvert fald partiet venstre har haft tradition for og derfor

bare lige sikre mig at det her ikke er et udtryk for

hvad der er indeholdt i regeringsgrundlaget

redegjort for her i dag efter min opfattelse er der i vores virke i vores udsagn i vores adfærd her i folketinget intet nyt under solen til gengæld er der rigtig meget andet nyt

der er mange positioner der bevæger sig og som jeg antydede er jeg faktisk af den opfattelse at danmark aktuelt med den siddende kommission og de forhandlinger vi har har grundlag for en vis optimisme i forhold til at få håndteret en række af de interessefelter som der fra et flertal i folketingets side har været ønske om skulle håndteres

måske på en lidt anden led over at regeringen kan støtte det her

når jeg hører de begrundelser som ministeren kommer med hvor ministeren blandt andet siger vi ønsker ikke

at man vil have revideret eu reglerne om velfærdsydelser og det skal blandt andet sigte efter at give større muligheder for at lave optjeningsprincipper begrænse mulighederne for eksport af velfærdsydelser og at velfærdsydelserne skal kunne indekseres efter leveomkostningerne i det land hvori ydelsen modtages alle tre dele vil kræve traktatændringer nu ser det ud til at den aftale der er indgået giver mulighed for det sidste punkt men de to andre ting er overhovedet ikke med i den aftale der er indgået om storbritannien og som snart skal behandles så det vil altså kræve at regeringen

ønskede at gå var via sekundær lovgivning og jeg har ikke set nogen spærringer endnu for at der ikke skulle kunne findes tilfredsstillende løsninger for danmark gennem den sekundære lovgivning noget andet er så hvad der politisk er vilje til for eksempel i parlamentet og hvor stor splittelse eller hvor stor uenighed der er de europæiske lande imellem men men det er det politiske

traktaten mener jeg ikke

ikke indføre begrænsninger for eksport af velfærdsydelser som den pågældende vandrende arbejdstager først har opnået retten til i et land

ret til at tage den med sig i det omfang det er en ydelse der kan eksporteres traktaten er krystalklar så man skal bare indrømme at man siger ja til noget der er varm luft som ikke kan gennemføres fordi man ikke

partierne som udgør regeringens parlamentariske grundlag kan ministeren ikke delagtiggøre os i hvorfor han tror det er der mangel på tillid fra støttepartiernes side til om regeringen rent faktisk forfølger de målsætninger man satte i det her fælles oplæg eller

svært for os at gøre andet end at stemme for beslutningsforslaget for

hvad vi har gjort lige siden regeringen blev dannet og hvad vi mener fortsat er rigtigt at gøre set i forhold til

der er i europa lige netop i disse måneder

der åbnes jo muligheder på det område

for to tre år siden

her beslutningsforslag

det her virke at blive testet hverken i europaudvalget eller her i folketinget eller i offentligheden som sådan det her er hvad vi har sagt vi ville gøre det er hvad vi gør

hvad vi mener er helt rigtigt at gøre og som nævnt

at der er bedre muligheder for at nå danmarks mål lige netop i disse måneder end der har været i mange

set med vores øjne en lidt speciel situation

diskutere et beslutningsforslag som man forledes

form for uenighed eller mistillid regeringens støttepartier og regeringen imellem

det jo nok vi er jo

også det vi har givet udtryk for både inden men i særdeleshed efter afstemningen

retsforholdet at diskutere og også få klare regler

adgang til velfærdsydelser for

vil også meget gerne have en større debat

danske tilgang til nogle af de her spørgsmål til gengæld synes vi

utidig og måske endda også uddateret

det kompromis man forsøger at opnå med storbritannien vi ser ikke nogen grund til at vi fra folketingets side her nødvendigvis skal

beslutningsforslag selv om vi er positive over for de enkeltelementer der handler om optjeningsprincipper og klare regler for adgang til velfærdsydelser har vi altså et problem med processen i forhold til det her beslutningsforslag vi har jo en tradition for at det er folketinget og folketingets partier særlig de partier der

også fastlægger kursen

gøre i forbindelse med diskussioner her i salen

lidt bredere diskussion og en lidt længere proces

eu politikken og derfor

på vegne af herre holger k nielsen og sf at meddele at sf stemmer imod

vi overhovedet står og diskuterer det her i folketingssalen

er noget der skal foregå sådan bag nedrullede gardiner i det gedulgte hvor man skal lave de her fine aftaler og

fru mette frederiksen som jo er ordførerens formand sagde

jyllands posten den seksogtyvende september

selv om vi er tilhængere af den frie bevægelighed er vi ikke tilhængere af at man kan komme ind over den danske grænse og få adgang til vores ydelser med det samme det er selvfølgelig særligt vigtigt i danmark hvor vi har en samfundsmodel der bygger på

ikke er tilhængere af eu som en social union hvad har ændret sig siden

kompromisforslag til storbritannien velkommen men at vi læser det her beslutningsforslag som noget bredere og som måskemåske ikke

og det har vi altså brug for en større debat partierne imellem for simpelt hen at finde ud af end lige det beslutningsforslag der

et oplæg som de borgerlige partier sammen

om det er vandrende arbejdstagere eller om det er andre at udnytte det høje niveau af velfærdsydelser som

det betyder ikke at vi vil have en generel begrænsning for andre eu borgere til at få adgang til vores til vores ydelser men at det ligesom må være

hvor socialdemokraterne i øvrigt sammen med enhedslisten

at begrænse vandrende arbejdstageres adgang til børnecheck enhedslisten havde så et andet synspunkt der

skulle kunne eksporteres men vi var dog enige om at de skulle have ret til den fra dag et hvad er der sket og er det klogt for hvad er konsekvensen af at udenlandske arbejdstagere

ikke har de samme rettigheder som danske det er selvfølgelig at så er de meget mere modtagelige for at medvirke til social dumping

orienterer sig i kraft af at der kommer ny ledelse og at nye mennesker bliver valgt

så synes jeg heller ikke der er nogen grund til overhovedet at udtale

set kan erklære sig enig i alle de punkter der står i det men bare ikke bryder sig om at stemme for det fordi det kommer fra den anden side af

nemlig et værn om velfærdsstaten

velfærdsstaterne kommer til at bryde sammen hvis ikke vi får gjort noget ved at sociale klienter kan rejse rundt og dermed lægge et enormt pres

nødt til at sænke standarderne for hvordan vi behandler folk i

vi skal stemme blankt til det her eller stemme imod

en tradition for at regeringen fører den danske udenrigspolitik

eu politikken og vi synes ikke

har været genstand for nok debat hvis ikke det er udtryk for en form for nyorientering samtidig med at vi jo heller ikke er parate at sige præcis hvad det er for nogle forskellige grupper af eu borgere og ydelser som det er man så i givet fald skal pille ved

at have nogle optjeningsprincipper det kan ikke være sådan at folk

fra andre europæiske lande og fra dag et få ret til fulde danske

sådan at folk kommer til at rejse hen hvor velfærdsydelserne er mest generøse og så er der ingen lande der har råd til at være det mest generøse så hvis man er socialdemokrat og det har ikke

konservativ politik

regeringen rent faktisk har til hensigt

eu politik i alle mulige forskellige retninger så bør det også ske bredere og i særdeleshed også efter en større drøftelse mellem de partier der normalt ellers fastlægger

den politiske substans i

rent britisk diskussion der foregår lige nu 3 vi synes også at der skal være en større principiel diskussion omkring vores tilknytning til eu og særlig en kvalificeret debat om indholdet

leder og kanter skal prøve at tage højde for nogle af de udfordringer det danske velfærdssamfund står over for

det danske velfærdssamfund i det eu vi kender bliver vi nødt til at tage nogle initiativer det er rigtigt

der er gået forrest i den kamp det er en række andre partier der er blevet enige om et udspil i valgkampen om hvordan man kan sikre

hummelgaard thomsen minsandten at hvis vi skal nytænke dansk eu politik i alle retninger

derfor også mens vi var i regering at vi gik allerforrest i en lang række forskellige initiativer sammen med blandt andet enhedslisten og andre støttepartier for at begrænse social dumping så vi er overhovedet ikke berøringsangste

at pille ved de ting vi synes bare at

ikke har haft anledning til at finde ud af hvad der præcis

man egentlig mener man ikke har gennemført eller kan gennemføre i den plan man

politik som regeringen fører

den signalværdi beskrevet i beslutningsforslaget som og jeg citerer med det formål at signalere en mere

fat i herre uffe ellemann jensen og sagde der er for meget

morten løkkegaard har iført sig realismens

ikke i virkeligheden behov for at at vi også ser på om andre partier kan blive inddraget i en ny europa aftale en ny europapolitisk aftale som så kan få et lidt bredere

det her beslutningsforslag bygger på og det som ordføreren taler

en generel begrænsning af udenlandske arbejderes ret til velfærdsydelser så siger ordføreren at det

rimeligt altså

at de betaler skat fra dag et men de må ikke få de samme rettigheder som andre

betale skat er det så rimeligt at man siger til dem så kan i ikke få adgang til de samme sociale ydelser som andre skatteydere her i landet er det rimeligt og er det fornuftigt for det vil jo medføre hvis det griber om sig

en meget stor skare udenlandske arbejdere der ikke har den samme sociale sikring

andre folk der arbejder her i landet

betragter vi som et forsøg på at underminere principperne i vores skattefinansierede velfærdssystem der jo bygger på at alle skattepligtige har ret til de velfærdsydelser man kan få

som diskrimination af danske og udenlandske arbejdere for det rammer jo også danske

optjeningsprincipper som medfører at de ikke har samme rettigheder

at de udenlandske arbejdere der kommer her til landet

kommer for at stikke snabelen ned i vores offentlige kasser såkaldt velfærdsturisme men der er

belæg for den mistænkeliggørelse der er ingen evidens for det som det hedder på nudansk udlændinge kommer her for at arbejde

ikke for at snylte nej vi har ikke problemer med velfærdsturisme men vi har problemer med social dumping og hvis man ønsker at dæmme op for det så er det den helt forkerte vej at gå at indføre optjeningsprincipper danmark har ikke brug for at tusindvis af udenlandske arbejdere er her i landet uden at have den samme sociale beskyttelse som danske arbejdere det vil kun gøre dem endnu mere sårbare og modtagelige for at tage et hvilket som helst job til en hvilken som helst løn det vil bare give ræset mod bunden for løn og arbejdsvilkår endnu en omdrejning vi skal sikre at de udenlandske arbejdere der er her i landet

arbejder på lige vilkår og det har vi en lang række forslag til fra enhedslistens side kædeansvar arbejdsklausuler og

om arbejdstilladelser som jeg vender tilbage til vi er enige i at medlemslandene i højere grad selv skal bestemme deres politik derfor støtter vi også at eu ikke skal kunne tvinge landene

eksportere velfærdsydelser som vi har slået fast mange gange i diskussionen om børnecheck og børnetilskud mener vi at vi skal håndhæve det der hele tiden har stået i den lov og hovedreglen er jo det står klart og tydeligt

det er et rimeligt princip og det modvirker at ydelserne bliver brugt eller misbrugt af grådige arbejdsgivere som argument for at betale ringere løn til udenlandske arbejdere hvis de borgerlige partier havde villet

taget et opgør med eu om det i to tusind og fjorten da enhedslisten fremsatte sit lovforslag om børnecheck og børnetilskud men det turde de borgerlige ikke hvad dagpenge angår

ikke en universel velfærdsydelse det er en kollektiv forsikringsordning også her mener vi at udenlandske og danske arbejdere

skal have samme pligter og derfor samme rettigheder de skal følge gældende regler selv om de gældende regler er alt for stramme med henblik på at optjene dagpengeret vi foreslår at optjeningsperioden for ret til dagpenge sættes ned til tre måneders arbejde og tre måneders medlemskab af a kassen det kan vi gøre uden at spørge eu og så får vi ligestilling på det punkt vi kan selvfølgelig

det kan lade sig gøre dertil er kapitalen

og markedsøkonomiens rettigheder jo alt for grundfæstede i traktaten og det er jo sådan at et enkelt land kan blokere for at lave om på det men vi støtter mindstekrav til arbejdsmiljø og andre beskyttelsesforanstaltninger af lønmodtagerne så længe det ikke griber ind i overenskomsterne vi støtter den europæiske fagbevægelses krav om ændring af udstationeringsdirektivet og en social protokol der kan sikre

er overordnet de økonomiske friheder altså reglerne om fri bevægelighed så får vi rettet op på domstolens indgreb i konfliktretten i forhold til de udenlandske arbejdere skulle de borgerlige hellere støtte enhedslistens forslag end snakke om optjeningsprincipper

kræver det en arbejdstilladelse som man kun kan opnå hvis der ligger en ansættelseskontrakt som er godkendt af den fagforening der har overenskomsten for det pågældende arbejde det er en meget enkel måde at begrænse social dumping på men også her stiller eu reglerne sig i vejen og så må vi jo sige at hvis man er utilfreds med at eu bestemmer over reglerne for vores velfærdsydelser

jo god grund til at støtte enhedslistens forslag om et femte forbehold en femte undtagelse således at det bliver slået fast at de regler bestemmer

det burde alle japartier jo egentlig støtte for det lovede de os i sin tid da vi skulle stemme om medlemskabet og mange gange siden de løfter holdt bare ikke

om enhedslisten anerkender det princip at der skal penge i kassen før man kan bruge dem

enhedslistens ordfører her og i

ikke anerkender det princip man skal kunne komme og

kunne få lov til at kræve fra butikken danmark uden

de udenlandske arbejdere der arbejder her i landet

betaler altså skat og det burde jo gøre at de så også havde de samme rettigheder som andre skatteydere så enkelt er det det er jo et spørgsmål om rettigheder og diskrimination og rimelighed så synes jeg hellere at dansk folkeparti som bryster sig af at de gerne vil bekæmpe social dumping skulle forholde sig til det problem at hvis vi får en stor skare arbejdere her i landet som ikke er dækket socialt sikret på samme måde som alle dem der bor her

nu er socialdemokraterne åbenbart også med på vognen efter at have bekæmpet sådan nogle

opstår på det danske arbejdsmarked hvis tusindvis af udenlandske arbejdere ikke er socialt sikret i samme grad

enkelt sætning herre finn sørensen sige at det

noget problem er det virkelig enhedslistens holdning at

noget problem hvis der kommer folk fra andre eu lande og får høje sociale ydelser i danmark som gør at vi ikke har råd til at betale høje sociale ydelser til danskerne

i det omfang medlemslandene selv får lov at bestemme noget mere over deres politik

den anden er hvad skal indholdet være i den politik og der er vi bare principielt uenige i

skal laves optjeningsprincipper for velfærdsydelser ud over det principielle i at det er et angreb mod hele princippet i den danske skattefinansierede velfærdsmodel påpeger vi de negative konsekvenser det vil få for vores arbejdsmarked og den vækst i social dumping

den danske arbejderklasse ingen interesse

at der er tusindvis af udenlandske arbejdere her i landet som har en dårligere social sikring end de selv har for det vil føre til social dumping til løntrykkeri og til at de udenlandske arbejdere

tvinges til at tage et hvilket som helst job til en hvilken som helst pris det ved jeg at ordføreren er tilhænger af at de gør og det er måske også den egentlige bevæggrund

er usædvanligt på den gode måde og ikke usædvanligt på den dårlige måde

sigte at sikre gennemførelsen af principperne i planen dansk velfærd i europa som fremlagt af partierne venstre dansk folkeparti de konservative og liberal alliance før folketingsvalget sidste år planen beskriver initiativer der dels har til

at tage hånd om problematikken om sammenblanding af retten til arbejde med retten til velfærdsydelser dels at stadfæste folketingets støtte til storbritannien i deres forhandlinger om en ny ordning med eu begge dele er vigtige for en positiv udvikling i eu og dermed er begge dele også vigtige for danmark

det frit at kunne bosætte sig i et andet europæisk land tage et arbejde leve og lære om tilværelsen uden for landets grænser er ubetinget et gode for den enkelte europæiske borger det er en mulighed som jeg også selv med meget stor glæde har benyttet mig af den rettighed skal vi værne om ikke kun af hensyn til den enkelte men også fordi det er en meget stor fordel for vores virksomheder at de uden for meget besvær kan rekruttere medarbejdere på tværs af de europæiske landegrænser men retten til at tage et arbejde i et andet land bør ikke være det samme som retten til at hæve en velfærdscheck i et andet land der skal være plads til forskellighed inden for rammerne af det europæiske samarbejde og der er stor forskel på hvordan vi har indrettet vores velfærdsydelser fra nord til syd øst og vest i europa

skal det være når det så opleves at for eksempel børnecheck cirkulerer hen over landegrænser så udfordrer det sammenholdet i europa

at det på sigt kan udfordre opbakningen til selve princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed derfor er der behov for klarhed om reglerne der er behov for at adskille retten til at tage et arbejde i et andet land fra retten til at modtage kontante velfærdsydelser i et andet land hvis vi ønsker at sikre arbejdskraftens frie bevægelighed og det gør vi i liberal alliance det er jo så en ambition som vi deler med storbritanniens regering ligesom vi også bakker op om de tre andre britiske krav der indgår i de igangværende forhandlinger mellem eu og storbritannien

der ikke måtte abonnere på ambitionen om en stadig snævrere union er nødvendig hvis eu også i fremtiden skal rumme de forskelligheder de otte og tyve medlemslande repræsenterer ligesom briterne ønsker liberal alliance en afklaring mellem eurozonelandene og de medlemmer af eu som ikke har tilsluttet sig euroen om at eurozonelandene ikke skal forpligte resten af eu på aftaler som de måtte indgå med hinanden eller med tredjepart sidst men meget vigtigt støtter vi briterne i ønsket om et styrket indre marked hvor der sættes fuldt blus under det som vi anser som kernen i det europæiske samarbejde nemlig den frie handel planen dansk velfærd i europa bør således være et principielt pejlemærke i dansk europapolitik derfor har vi fremsat beslutningsforslaget

har brug for at kunne bosætte sig i andre europæiske lande både for at arbejde studere og stifte familie og det uden at give afkald på et socialt sikkerhedsnet men med den fri bevægelighed kommer der også udfordringer og jeg er ikke bleg for at indrømme det naturligvis skal eu borgere ikke komme til danmark for at udnytte vores velfærdssystem ligesom eu systemet selvfølgelig skal sikre at borgere ikke kan modtage ydelser på samme tid i flere lande som i ethvert andet samarbejde og politisk fællesskab er der risiko for misbrug men jeg tror at en utopi at tro at vi kan fjerne alle risici uden faktisk at underminere selve fællesskabet for mig at se er der to helt centrale spørgsmål at hæfte sig ved i forhold til det nærværende forslag

kan vi virkelig indføre et differentieret rettighedssystem uden at underminere den fri bevægelighed i eu i to tusind og tretten udgav

kommissionen en rapport om vandrende arbejdstagere i rapporten blev det konkluderet at det faktisk ofte er en overskudsforretning når eu borgere slår sig ned i et andet eu land ifølge rapporten

viser data at de vandrende arbejdstagere i de fleste lande ikke er mere intensive brugere af velfærdsydelser end nationale borgere og det viste sig at eu borgere der er bosat i et andet eu land

er billigt med de polske arbejdere som får en en børnecheck

bor i polen så de trækker ikke på lægehjælp de trækker ikke på skoler men alligevel betaler de deres skat i danmark

teoretisk mulighed for snyd og så den faktiske udfordring vi står over for det er i realiteten også de samme udfordringer som

er også borgere der nogle gange udnytter reglerne

vi frygter derimod at det her forslag

at komme til danmark og langt de fleste kommer

for at arbejde for at tilbyde deres arbejdskraft og for at løfte en arbejdsopgave som vi enten ikke har ressourcer eller manpower til at få dækket

partierne bag forslaget anmoder desuden om dansk opbakning til storbritanniens udspil om

danmark skal indgå en alliance med ligesindede lande for at undgå at

eu bliver en social union jeg mener ikke at det er en løsning at lave

som som storbritannien har lagt op til

der kommer til danmark og bidrager til den danske økonomi ikke behandles dårligere end danske statsborgere der arbejder og bidrager til

går det ikke at vi udvikler mekanismer som vil ramme udenlandske arbejdstagere mere bredt det kan faktisk også betyde at vi får problemer med at tiltrække den kvalificerede arbejdskraft som vi

de tiltag som der er i beslutningsforslaget lægger

om at udenlandsk arbejdskraft kommer til danmark for at nasse og rage til sig i stedet for at levere en ydelse og løse et stykke arbejde og betale deres skat og det er først og fremmest

for at arbejde der tiltrækker europæiske borgere i stedet for at understøtte

en alt for forsimplet mytedannelse om velfærdsturisme mener jeg at vi bør se på de udfordringer som vi står over for med eksempelvis den sociale dumping hvis vi vil fastholde et stærkt indre marked er det afgørende at vi adresserer de udfordringer men samtidig også viser vores støtte til et forpligtende samarbejde i stedet for at gå til det som om det var et menukort vi skal for alt i verden undgå at sætte den fri bevægelighed over styr så selv om vi er meget glade for at vi faktisk tager den her debat i folketingssalen i dag og at det bliver bragt op som emne

selvfølgelig altid glade for at få diskuteret eu

betale for vores skatteydere der bor her i danmark altså hvor er det vi skal betale de her penge og hvem er det der skal betale

en langt større diskussion og jeg er bange for at grunden til at der kommer en skepsis

vi forsimpler det med med hele diskussionen omkring velfærdsturisme og at de kommer for at få ydelser så så lad os prøve at italesætte de reelle problemer lad os finde ud af hvordan det reelt

er ret mange mænd der voldtager danske kvinder så hvorfor

sagen er jo den at det her

på to år er antallet af su modtagere fra østeuropæiske lande syvdoblet jeg ved ikke om ordføreren er klar over hvad man

jeg kan fortælle ordføreren at det er otte tusind kroner jeg kan fortælle ordføreren at en rumænsk landbrugsarbejder tjener to euro og ti cent i timen

at det danske velfærdssamfund bliver sat under et gevaldigt pres inden for de kommende år

gør selvfølgelig også at vi løbende skal se på

skruer vores systemer sammen så de kan håndtere den fri bevægelighed det mener jeg ikke man imødekommer med det her beslutningsforslag som som ordføreren står bag jeg mener tværtimod at vi prøver at lukke os inde med nogle få lande som vi så kan sammenligne os med det er ikke den vej jeg ønsker at gå jeg vil gerne samarbejde bredt i eu fordi jeg mener

ikke noget argument for generelt at indføre optjeningsprincipper men jeg vil gerne høre ordføreren så det hørte jeg

sige lidt om at vi har et problem der hedder social dumping for det kan godt

det store nationalregnskab

med udenlandske arbejdere men det kan den bygningsarbejder der mister sit job den ene dag for dagen efter at se en busfuld

også eksempler på at man annoncerer efter udenlandske arbejdere og siger at

kollegaer fordi de får en børnecheck

der vil jeg gerne høre hvad er ordførerens svar på de problemer for

er meget vigtigt at vi har de svar ellers sker

at man falder i den grøft som de borgerlige partier er faldet i ved at sige at de udlændinge

det skyldes det som flere af ordførererne

set også nemlig at det er et ejendommeligt beslutningsforslag

det der er selve indholdet de forskellige pinde der er

uden at skulle underholde folketinget for længe om

sige hvor mange møder og timer af mit liv som udenrigsminister på at prøve

at vi undgår misbrug af velfærdsydelser at vi ikke får stukket en kæp i hjulet for det indre marked og den frie bevægelighed

at finde en løsning der gør at storbritannien forbliver i eu så det er jo ikke det vi diskuterer i dag selv om

betimeligheden af at fremsætte det i et beslutningsforslag der har sit eksplicitte formål som der står i beslutningsforslaget at signalere en mere eu skeptisk linje det er det som det

det er en lille veltilrettelagt fælde som de tre blå partier der ikke udgør regeringen har lagt ud til regeringen med henblik på at få dem ind på en mere eu skeptisk linje

over at det er lykkedes dansk folkeparti både liberal alliance og de konservative med på det her fordi jeg faktisk troede at ikke mindst liberal alliance gik ind for et fælles europæisk marked gik ind for den frie bevægelighed og alle mulige gode liberale grundprincipper som er stadfæstet i europa og at de derfor ikke ville hoppe med på dansk folkepartis vogn men det må liberal

selvfølgelig om men jeg forstår slet ikke at venstre hopper på den her galej med en mere eu skeptisk signalering for så vidt jeg kender både ministeren

sikre de goder sikre den økonomiske motor som det indre marked og den frie bevægelighed er og ikke signalere en mere eu skeptisk end højst nødvendigt samtidig

for indholdet i det arbejder regeringen allerede for så det tjener kun et formål nemlig at signalere en mere eu skeptisk linje

forsøge at drive en kile ned i folketinget imellem de blå partier

af folketinget heriblandt os der normalt

udelukke nogen alle der gerne vil skal da være med

forsøge at lave en bredt funderet europapolitik fordi det nu engang ofte er bedst at være så mange partier som muligt til at definere europapolitikken så af de grunde ønsker

det fremgår så eksplicit at formålet med

at signalere en mere eu skeptisk linje det ønsker radikale

er i gang her men det må man jo

ordføreren siger at man er enig i de principper der sådan er beskrevet altså det indholdsmæssige de pinde

en del fordi en meget vigtig pind der bliver brugt en del plads på er at der skal indføres optjeningsprincipper

vi en stor debat her i folketinget i to tusind og fjorten hvor det radikale venstre og deres daværende minister morten østergaard var enige med enhedslisten i

den borgerlige udgave af optjeningsprincipper så var vi uenige om nogle andre ting

så hvad er der sket med det radikale venstre siden man pludselig går ind for optjeningsprincipper som betyder at der ikke bliver lige ret for de arbejdere der betaler skat her

skabe en fælles flygtningepolitik i forhold til dagpengene

det rigtigt vi hylder stadig væk at hvis man har lige

man også lige rettigheder det gælder også folk der arbejder i danmark det som man jo diskuterer i øjeblikket er hvor man skal have optjent sin

hvor man så også skal nyde sine rettigheder efter man har betalt om

at vi undgår misbrug af de danske dagpengeregler det har også været vores udgangspunkt

den der pind om optjeningsprincipper men ordføreren ved jo godt hvad den betyder den betyder

ikke vil acceptere medregning af de perioder som de udenlandske arbejdere har fra andre lande det var jo det konflikten gik ud på så hvad er der sket for det radikale venstre siden man lige pludselig

nogen grad støtte

lagde meget vægt på at man havde en bredt funderet europapolitik

men jeg vil bare spørge ordføreren om der i en bredt funderet europapolitik ikke også ligger

vi fik det nej jo var at alle partier inklusive dansk folkeparti garanterede fuldt medlemskab af europol

et fuldt og helt medlemskab af europol og det skal vi så nu forsøge at skaffe det er også en del af den brede forståelse som

være anderledes end at vi prøver at finde sammen med de partier som har de holdninger der ligger tættest på vores egne når vi skal formulere

helt præcis for en løsning man forestiller sig

til dansk tilknytning til eu hvad er

er skeptisk og før vi får nogle mere præcise bud på det er det meget svært at lave en eu politik

så bredt funderet at den også kan rumme dansk folkeparti og enhedslisten som har meget travlt med at være imod men lidt mindre travlt med at finde realistiske alternativer til hvor det så er vi skal hen med europa og eu

beslutningsforslag der kun har til formål

vej man skal gå for at få det overordnede

men også fordi det kan være til gavn for vores egne bestræbelser når det er sagt

at komme storbritannien og de her bekymringer

at man øver vold mod den mere grundlæggende frie bevægelighed

det ikke var eu skepsis som sådan der var baggrunden for at venstre stemmer for jeg forstår så stadig væk hvorfor man stemmer for men

at få det bedste ud af situationen som vi er i og gribe

samtidig undgå at vi derved skader det der er hele motoren og kan man sige også visionen og det smukke i eu samarbejdet nemlig det indre marked og den frie bevægelighed som

i den borgerlige lejr ser vi jo gerne at

har lovet at gennemføre og derfor er vi

fald er de fire partier som har skrevet det her før valget og som stadig væk bakker op om at det er den kurs

og sikre at der sker en fremdrift så vi ikke går i stå og det ikke bare bliver en hensigtserklæring men at der her rent faktisk bliver arbejdet i den retning som vi ønsker og det er altså ikke et spørgsmål om at sende signaler det er

spørgsmål om at det her er meget vigtigt for danmarks velstand det er en kæmpe udfordring for danmark og det er en kæmpe udfordring for hele europa hvis arbejdskraftens fri bevægelighed som er en god ting bliver udfordret af at sociale klienter også kan bevæge sig frit rundt og søge de steder hen hvor man kan få de højeste velfærdsydelser

det en kæmpe udfordring for et land som danmark hvor vi har meget høje velfærdsydelser fordi vi kommer til at betale dem til en lang række mennesker fra resten af europa og fordi vi ikke får tiltrukket arbejdskraft men vi får tiltrukket sociale klienter

det har aldrig været hensigten med den fri bevægelighed i europa at det skulle være sociale klienter der kunne rejse rundt hensigten er

arbejdskraften kan søge derhen hvor der er brug for den og at vi derved får et effektivt produktionsapparat i europa og

producere de ting der er behov for

ikke meningen at hjemløse og kontanthjælpsmodtagere og andre skal søge derhen hvor de får de bedste ydelser det mener vi at alle må kunne indse og vi mener også at det må være muligt at tale med de andre

vi tror ikke på at der er nogen der synes at det er hensigtsmæssigt hvis det er

er vi rigtig glade for at storbritannien har taget initiativet

rigtig glade for de forhandlinger som foregår i øjeblikket vi mener at

at få en løsning på det her problem og det forventer vi også at

forventer vi helt klart at det er noget man bakker op om og vi

i dag er kommet en lille åbning omend

eu så er der dog en bevægelse og det synes vi er meget positivt men det er helt afgørende at danmark

bakker op så vi får det bedst mulige resultat

i den retning hvor der bliver mulighed for at lave optjeningsprincipper hvor landene selv kan bestemme

holde fast i men vi kan tildele det hvis det er hensigtsmæssigt ved politiske beslutninger i folketinget ud fra en rimelighedsbetragtning og ud fra

kan få sociale ydelser men det må være folketinget der skal

undret mig rigtig meget over de undskyldninger der er blevet fundet på undervejs for ikke at stemme for det her jeg har hørt en lang række partier særlig synes jeg socialdemokraterne være utrolig kreative med at finde på

havde nogen indvendinger imod og den situation kender vi jo alle sammen

andet beslutningsforslag som kommer fra den anden side og man vil helst ikke stemme for det og så finder man

men det er ærgerligt at have den tilgang til

er ærgerligt at man ikke bare tager stilling til det

flugter med hvad man står for politisk og så stemmer det igennem

til at blive stemt igennem og det er vi glade for og vi kommer også til

på det her område i folketingsvalgkampen i to tusind og femten fyldte eu spørgsmål spørgsmål som vanligt ikke så meget men dog alligevel mere end ved tidligere valg blandt andet takket være den fælles musketered som alle de ikkesocialistiske partier

med grænserne for hvad eu skal beskæftige sig med

også fra venstres side jeg husker for eksempel en europaparlamentsvalgkamp i to tusind og ni hvor herre jens rohde turnerede land og rige rundt og krævede hegnspæle om eu samarbejdet det er formentlig ikke længere herre jens rohdes position men jeg synes

vi i dag har fået bekræftet at det er partiet venstres position og det er i og for sig opmuntrende nu ser vi så også bare gerne at den bekræftelse også bliver udmøntet i konkret politik de seks konkrete tiltag i retning af mindre eu som vi har stillet forslag om er indførelse af optjeningsprincipper sikre dagpengereglerne så eu borgerne ikke

efter få ugers arbejde og medlemskab af a kasse kan få adgang til danske dagpenge lave et nabotjek om velfærdsydelser bakke op om den britiske regerings reformkurs arbejde imod etableringen af en social union og arbejde for revision af reglerne for velfærdsydelser til vandrende arbejdstagere

ganske konkrete tiltag

glædet mig som jeg allerede har sagt at venstre i dag har genbekræftet partiets støtte til de seks punkter til gengæld er jeg oprigtigt lidt bedrøvet over at socialdemokratiet trods gentagne opfordringer har været ude af stand til at ekstrahere et eneste punkt blandt de seks som partiet er imod jeg har ikke rigtig kunnet finde ud af hvad socialdemokratiets indgangsvinkel til den her sag har været ud over at det er noget processuelt noget med nogle partier og noget med noget som man nok egentlig helst ville drøfte bag nedrullede gardiner som man jo har for vane når det drejer sig om eu der er en stribe

udfordringer som vi bliver nødt til at tage hånd om børnefamilieydelsen er

der er også forholdet omkring su hvor man med blot ti timers ugentligt arbejde ved siden af studierne får ret til su der er de to hundrede

seks og halvfems timers arbejde inden for tre uger der giver ret til dagpenge som man endda kan tage med til et andet eu land i tre måneder og så må man i parentes bemærke at

faktisk kan leve ualmindelig godt for danske dagpenge i rumænien i tre måneder det understreger behovet for at eu ikke udvikler sig til en social union men at vi tværtimod begynder at tage skridt der begrænser vandrende arbejdstageres ret til sociale ydelser hvis afstemningen om retsforbeholdet den tredje december sidste år viser noget

over for samarbejdet i den europæiske union det er en opfattelse som er gældende i store dele af vesteuropa og som også har materialiseret sig

afstemning om eus forfatningstraktat i blandt andet holland de mange afstemninger i irland ja helt tilbage til den franske afstemning om maastrichttraktaten der nu næsten er glemt men hvor blot en og halvtreds

mon ikke vi havde haft et helt andet samarbejde i dag hvis resultatet havde været det modsatte

modstander af europæisk samarbejde som sådan vi mener det europæiske samarbejde er helt nødvendigt inden for for eksempel handel miljø og forbrugerbeskyttelse eu samarbejdet har imidlertid efterhånden antaget en karakter senest juridisk med lissabontraktaten og konkret politisk med den tvangsmæssige fordeling

og tredstusind asylsøgere mod en række østeuropæiske landes ønske der truer grundlaget for overhovedet at have et europæisk samarbejde eu er på vej mod et imperial overstretch eu blander sig ganske enkelt i for meget

til nationalstaterne og ikke omvendt ved laekenerklæringen havde eu i sin tid grundlaget for at vende kajakken eus forfatningskonvent valgte imidlertid totalt

eus toppolitikere ignorerede udfaldet af afstemningen om forfatningstraktaten og omskrev blot med enkelte redaktionelle ændringer forfatningen til lissabontraktaten nu er europæerne ved at have fået nok og da særlig briterne hvis regering har fremlagt en række forslag

hvis man i europa vælger at tage ved lære heraf måske kan ændre eus kurs ganske grundlæggende under de fire velkendte overskrifter om forbehold mod den stadig snævrere union fairness over for ikkeeurolande et forbedret indre marked og begrænsninger for sociale ydelser til vandrende arbejdstagere ligger nemlig også centrale overvejelser om i hvilken retning eu samarbejdet skal gå for eksempel øget inddragelse af de nationale parlamenter i eus beslutningsprocedure understregning af eus nærhedsprincip overgangsordninger for fremtidige medlemslande af eu så deres borgere eksempelvis ikke fra første dag kan støtte ret på arbejdskraftens frie bevægelighed stærkere muligheder for at deportere uønskede udlændinge og så videre disse ønsker flugter i mangt og meget med de ønsker vi har i dansk folkeparti

eu der koncentrerer sig om sine kerneopgaver og afsværger tanken om stadig mere eu integration

ønsker at anvende betegnelsen føderation eller ej foregår der fortsat en kontinuerlig magtglidning fra nationalstaterne til bruxelles den danske regering kan sammen med den britiske regering og andre regeringer der har set skriften på væggen give eu samarbejdet det kunstige åndedræt samarbejdet har brug for men det kræver at man tør alternativet til ikke at turde er at det europæiske samarbejde forgår

a whimper for nu at parafrasere den britiske psykiater og filosof anthony daniels der skriver under sit nom de

at leve op til den aftale som regeringspartiet selv var en del af forud for folketingsvalget i to tusind og femten og derfor må regeringen se at komme i arbejdstøjet på denne front så vi og vælgerne også kan se resultaterne af en ændret eu kurs hvor danmark ikke længere kryber ned under bordet i eu når forhandlingerne bliver hårde

dansk folkeparti så ikke for noget som jeg egentlig troede man gik ind for nemlig at vi

femte undtagelse en undtagelse fra eus regler om social og arbejdsmarkedspolitik

er noget vi afgør i det danske folketing og

ikke den kamp i stedet for at gå med i en båd som kun giver problemer for

for det bliver resultatet hvis alt det her med optjeningsprincipper

nationale parlamenter der afgør om sager skal drøftes på eu niveau eller ej det er sådan et mere demokratisk samarbejde vi slås for og det indebærer jo også det som

men i forhold til optjeningsprincipperne skiller vandene nok lidt mellem enhedslisten og dansk

for alle udlændinge der kommer til danmark således at man skal arbejde i danmark før man om jeg så må sige får andel i vores velfærdsydelser og det mener jeg er et rimeligt princip

det faktum at hvis vi får en stor gruppe mange tusinde udenlandske arbejdere her i landet der ikke har den samme sociale sikring som

så kan det ikke undgå at medføre en stigning i det problem vi kalder social dumping for så er de arbejdere tvunget til

tage et hvilket som helst job til en hvilken som helst løn og arbejde illegalt og alt muligt

tilhængere af et indre marked der drejer sig om varer men vi er dybest set ikke af at man kan tage fra rumænien eller bulgarien og til danmark og få et job her og det synes

i virkeligheden var den rigtige måde at håndtere den udfordring